sager vil fremgå af folketingstidende DK

retsudvalget har afgivet betænkning og indstilling vedrørende valg af folketingets ombudsmand betænkningen og indstillingen vil fremgå af

ejendomsvurderingssystem der er sat ud af kraft og hvor klageadgangen standset og vi frygter at flere punkter vil støde til for socialdemokratiet er det meget problematisk at så grundlæggende en myndighed som skat er så skidt kørende på flere punkter vi mener det er vigtigt med et retfærdigt effektivt og velfungerende skattevæsen at danskerne kan have tillid

de skal så også kunne regne med at naboen eller nabovirksomheden også betaler deres

allerede i høj grad fordi der er opbygget en høj skattemoral i danmark og der er en generel velvilje til at betale til vores fælles velfærd her i landet men det er afgørende at der er tillid til at når nogens mishag ved at betale skat kammer over i egentlig snyd eller skatteunddragelse

sørger skat for at gribe ind og at det kan man regne med sker i venstre har man jo mange gange taget noget lettere på det synes jeg anders fogh rasmussen gik så langt som til at kalde skattehuller for åndehuller og skat blev barberet kraftigt ned med baggrund i et it system der altså ikke fungerer man efterlod et stærkt fejlbehæftet ejendomsvurderingssystem til sr regeringen og så kritiserede man

sågar os da vi måtte prøve på at rydde op i det

så sent som i går behandlede vi her i salen et lovforslag fra venstre der vil svække indsatsen mod sort arbejde og social dumping faktisk fuldstændig med skatteministerens og det borgerlige flertals vidende lige nu med lovforslaget her er det så inddrivelsen af skattegæld det handler om efter mange års forsøg på at færdiggøre

er offentligt kendt velbeskrevet og veldokumenteret i forskellige rapporter fra skatteministeren der er brugt store summer på at udvikle det system men efter mange forsinkelser og fordyrelser og en igangsættelse der resulterede i ulovlige opkrævninger hos borgere måtte systemet standses og inddrivelsen overgå til at foregå manuelt det kræver selvsagt mere mandskab i skat og at man udvikler nogle midlertidige systemer indtil man kan få en mere permanent systemunderstøttelse sat i søen socialdemokraterne har i det forløb været indstillet på at disponere med mere mandskab til skat og har bakket op om det

kom fra skatteministeren i den forbindelse

ikke er tilstrækkeligt hvad der er blevet afsat nu

er vores tilkendegivelse i dag at det er vi også klar til

prioritere og bakke skatteministeren op i det er analyser igangsat af den tidligere socialdemokratiske skatteminister hvis konklusioner gjorde det klart at

efi som systemet hedder måtte standses og vi mener klart

var hovedmand bag efi selv om jeg stadig ærgrer mig gul og grøn over regeringsskiftet i juni

at det også er en venstremand der nu må rydde op efter daværende kristian jensen selve lovforslaget her er som det fremgår en udløber af hele den her problemstilling

og en del af den forståelse om rammerne for skat og en genopretning af skat der er skabt mellem en række partier her i folketinget hvilket er meget positivt det er ganske enkelt nødvendigt

betyde at suspendere forældelsen af restancerne hvorefter forældelsen altså sættes i bero og uret starter på en frisk forældelsesperiode i november to tusind og atten hvis ikke man gjorde det skulle der bruges et absurd stort antal mandetimer på blot at holde kravene ved lige frem for rent faktisk

alternativt skulle man acceptere et meget stort tab for staten og kommunerne på de her krav

acceptere et betydeligt dræn fra fælleskassen på grund af et fejlslået it system ingen af delene er ønskeligt efter vores mening det er usædvanligt at gøre som det bliver foreslået her det er klart men vi må også sige at vi som samfund og som lovgivere er kommet i en meget usædvanlig situation med problemerne omkring det fejlslåede it system til

hele inddrivelsen det det system som bliver kaldt efi et fælles inddrivelsessystem det gør jo at det er et rigtig træls grundlag vi står her på i dag som

en meget speciel situation at vi nu skal finde ud af hvordan

med inddrivelse fremadrettet indtil man finder en ny måde at gøre det på og der må man sige at det her forslag så

en del af løsningen ikke hele løsningen men en del af løsningen det handler

om at man vil forlænge forældelsesfristen med tre år

skal ske yderligere utilsigtet forældelse

for statskassen jeg har fået vide jeg ved ikke om det er det korrekte tal at

cirka ni hundrede medarbejdere der i dag arbejder med inddrivelsen hvoraf halvdelen bruger deres tid på forældelsesafbrydende skridt

det er naturligvis ikke holdbart hvis der er så mange ressourcer

det væsentlige der skal det her lovforslag så være med til at man

restancer som skal bruges i kommunerne

at der faktisk har været et tab fra to tusind og tolv til to tusind og fjorten på

og gør vi ikke noget fra folketingets side og det her lovforslag er som sagt

en del af løsningen så vil det milliardtab bare stige ret væsentligt nu synes jeg det er vigtigt i den her debat at man får sagt at der

flere initiativer på vej hvoraf

vigtigste nok er at der bliver mere simple

droppet var jo at man fandt ud af at der var langt flere forskellige fordringer end man egentlig havde regnet med og kan man få

tror jeg også der er større basis for at man kan lave nogle understøttende it

det her problem ret kraftigt

man sammen med en bred vifte af partier i folketinget

skatteministeren kommer og siger at der er brug for

ressourcer eller andre initiativer for at man kan løse den her problemstilling

helt rigtigt at det er uholdbart for det danske samfund hvis man har en

tillid til og hvor man kan se pengene fosse ud

af manglende inddrivelse det gør jo at folk så ikke betaler deres skat med glæde men i hvert fald betaler og det gør så også at nogle måske

hvad nytter det hvis pengene alligevel forsvinder ud

den gæld som ikke bliver inddrevet fordi vi så skal

de opgaver som staten står for derfor synes vi jo selv om det er en meget speciel situation og ikke et specielt positivt

til at tage nogle beslutninger som gør at vi kan

og give arbejdsro og det gør vi med det her forslag hvor forældelsesfristen sættes ud af kraft i tre år det er ikke en optimal situation det kan alle vist blive enige om men lige nu er det nødvendigt både af hensyn til arbejdsroen men også med tanke på retssikkerheden hos skatteborgere som skal kompensere for tabene som de øvrige talere har sagt når skyldnerne slipper udenom fordi deres gæld forældes retssikkerheden

vilkårlighed i forhold til om man skal betale gæld til det offentlige den vilkårlighed kan vi komme til livs ved at suspendere forældelsesfristen midlertidigt i øvrigt har venstre altid været meget optaget af

og det gjorde at vi i to tusind og ni sidste gang vi havde regeringsmagten satte forældelsesfristen ned fra fem til tre år

og med skat er foregået

også accelereret igennem en årrække under skiftende regeringer socialdemokraternes ordfører havde meget travlt med at pege fingre ad venstre ordføreren sagde at efi blev igangsat under en

digitalisere inddrivelsen i højere grad og

en god nok idé problemet var

skiftende partier der har støttet forskellige ting her i folketingssalen og vi har nok alle sammen været ret uvidende om hvor skidt det har stået til i skat derfor synes jeg det er rigtig godt at alle partier viser det her ansvar og går med i en aftale om at få

skat er afgørende for at vi har et velfungerende velfærdssamfund vi er nødt til at have en rimelig opkrævning af skatter i landet og derfor skal skat fungere

op om den her aftale om at få skat på ret kurs det synes jeg er rigtig klædeligt og det glæder mig at man har vist den ansvarlighed

lykkes hurtigst muligt på den baggrund skal

med alle de millioner der var brugt

jeg overbevist om at venstre havde været der som en mis og havde sagt hvad laver i vi har investeret så mange penge i det her og nu skrotter i det bare fordi i lige tror på det

grundigt arbejde til vi forsøgte og lavede så rapporter for at finde ud af hvordan

den opgave som det skulle og derfor måtte skatteministeren meget rigtigt træffe den beslutning han

det selvsagt lå som en opgave at forsøge at få det ført ud i livet

vi må erkende at vi alle sammen står med et medansvar

og positivt at vi er med til at tage det ansvar på os og løse det sammen det synes skal glæde os over i stedet for at stå her og pege fingre for det tror jeg ikke rigtig glæder særlig mange for vi kan stå og diskutere frem og tilbage jeg ved ikke hvor meget og sige at du gjorde det og du gjorde det

ikke sige du herinde

til os derfor synes jeg det var på sin plads ligesom at give et historisk rids over hvor de her problemer egentlig

har sparet vores skattevæsen

har igangsat en digitalisering og fyret medarbejdere før

på trods af at alle

nedskæringsrunder det har tilsammen betydet at man har ødelagt vores skattevæsen og det betaler vi en kæmpe pris for nu

det er milliarder af kroner som samfundet har mistet på grund af den skandale det er så mange milliarder at man formentlig kunne have undgået hver eneste af de nedskæringer som den nye regering har på programmet

de ansvarlige partier bag det her

så indgået en borgfred

placere noget politisk ansvar

i dag er jo en udløber af den borgfred for det var også en del af aftalen at det skulle

løses på den her måde

rette op i skat og ansætte en masse

til opgaveløsningen nu står vi så her

har fremsat det her forslag om at udskyde

over for et dilemma på den ene side

er borgerne der skal betale

øget usikkerhed i flere år for de fejl som skiftende politiske flertal

en situation hvor vi risikerer yderligere tab for samfundet med de konsekvenser

muligheden for at finansiere vores velfærd

det er særlig træls synes jeg for os for de partier som hele vejen igennem har advaret om at den nedskæring

end enten et tab

forringelse af borgernes tryghed

man faktisk sikre borgerne

indgreb kan man sige mod den her forlængelse en af de ting

er der en anden mulighed er det sådan at vi ved at tilføre de nødvendige ressourcer til skat ville kunne sikre at samfundet ikke led det her tab uden at det var borgerne der skulle betale for de fejl som et

endnu ikke afklaret om hvordan vi stiller os til forslaget til sidst men uanset hvad mener vi dog

vil være en række undtagelser for de grupper som alligevel aldrig kommer til at kunne betale deres gæld det kunne for eksempel være folkepensionister førtidspensionister og andre grupper som ikke har nogen som helst udsigt til at få en indtægtsforøgelse og dermed mulighed for at betale en eventuel

i så fald skal undtages fra den her udskydelse

frem til at få afklaret en række spørgsmål

i den videre behandling af lovforslaget tak

et hul ud det tilfører ikke flere medarbejdere og det

kommer fordi man pålægges nogle nye opgaver

et fuldstændig andet omfang man skulle tilføre skat vi

om tusind medarbejdere hvis vi skulle rette op

nye medarbejdere til at løse de opgaver

løst der er tale om at opfylde

som ikke længere har job i skat vi kommer ikke i nærheden af

er brug for og derfor vil de her problemer desværre nok

seks milliard kroner til udenlandske svindlere og inddrivelsessystemet efi har betydet betragtelige tab

nu er blevet skrottet og fordi hele inddrivelsesprocessen nu skal foretages manuelt hvilket betyder en meromkostning der igen dækkes af arbejdende danskere dertil kommer at et tocifret milliardbeløb der skulle være inddrevet

det er svært at finde ord for

en situation det er og beklageligt rækker næppe venstreregeringen står nu i den ubehagelige situation at fristen for inddrivelse af gæld må udskydes fordi pengene ikke er blevet inddrevet rettidigt det er problematisk når staten på den måde kan ændre loven på grund af fejl der netop er sket i staten vi er enige med advokatrådet når de siger at et retssamfund blandt andet kendetegnes ved forudsigelighed i lovgivningen nu står vi så her fejlene er sket og hvis vi ikke giver mulighed for at inddrive restancer fra de borgere der skylder så vil andre komme til at betale de meget store beløb derfor støtter vi lovforslaget liberal

en aftale med regeringen om genopretning af skat og vi er gået ind i det arbejde med stor ihærdighed

skal finde mange forskellige svar på nogle af dem har vi fundet men mange af dem skal vi arbejde videre med da det stod klart for os efter valget hvor alvorlig situationen var

de meget omfattende fejl det lyttede ministeren til og derfor er der også nogle af de pågældende ledere som er blevet hjemsendt vi har også bedt om at få en skatteombudsmand da vi mener at det er vigtigt at der er en ekstern myndighed der kan holde skat i skak og stå på borgernes side det har ministeren også lyttet til vi har en lang række forslag

til at få genoprettet borgernes tillid til skat og sikre retssikkerheden for borgerne det er jo sådan

ansvaret for de problemer der er i skat politikerne har det øverste ansvar og vi skal kræve gennemsigtighed ordentlighed og konsekvens

udskyde forældelsen af krav under inddrivelse

det skal ske for sager som er fra den nittende september to tusind og femten

at de inddrivelsessager som vil blive forældet inden for de næste tre år

tre år mere før de bliver forældet

man har erkendt at efi var et uhensigtsmæssigt redskab

det var et forsøg på effektivisering som medførte alvorlige problemer og blandt andet ulovlig

nogle skyldnere samt fejl der kan medføre manglende udnyttelse

de penge man kan få i kassen det er selvfølgelig en

forårsage flere fejl i den kommende fase hvor systemet skal skiftes ud og hvor man skal finde nye løsninger i fællesskab

synes vi ikke er hensigtsmæssigt skat står over for en periode med en meget begrænset systemunderstøttelse

vi ved at tingene kommer til at tage tid og det er vigtigt for os at de ting der bliver sat i værk også kan holde i fremtiden så for at undgå at fordringer forældes alene på grund af skats tids og ressourcepres

synes vi i alternativet det giver

de organisationer hvor der er blevet fyret allerflest mennesker og så forventer man at man kan klare alle de opgaver som skiftende regeringer og politiske partier har ønsket

indenrigsminister

ude i kommunerne hvor man

på grund af manglende inddrivelse

i denne måned er det halvtreds million kr der mangler ude i kommunerne

troet at it systemer kunne klare alting men som vi også har set

er der rigtig mange ting som der simpelt hen skal mennesker til og derfor ser vi

at aarhus kommune går ud og tager personlig kontakt til nogle af dem der skylder og laver aftaler om at

at der kommer et it system

skal nok komme flere af dem det ved vi jo og de koster kassen

på samme niveau så vi ikke igen skal miste milliarder på grund af fejlslagne it systemer

kommer i knibe og

lovgivningen om igen og igen

at han sikrer noget ro nogle ordentlige arbejdsforhold for skats medarbejdere

jeg har på vegne af sf foreslået at kommuner og

ikke lovligt inddrive den gæld

indvirkning på vores opbakning i dag vi støtter

fordi den først træder i kraft den nittende november

synes vi også det er rimeligt det er en gæld som er reel og

også håbe på at at flere

og sikre at de kan få betalt tilbage tilbage men gælden er reel det er noget de skylder til fællesskabet og derfor har vi ikke noget problem

enig med liberal alliances ordfører

hvis den her gæld ikke bliver betalt så sf støtter

må tage hånd om og det forventer vi selvfølgelig også

i den forbindelse synes jeg det er vigtigt at se på

ikke bare at ansætte en masse medarbejdere i skat men se på hvordan eksempelvis private firmaer kan gå ind og hente nogle af de fordringer ind give kommunerne nogle større beføjelser

man udskyder så at sige forældelsesfristen med med tre år det er virkelig principielt udfordrende synes vi

retssikkerheden må være i top at staten er på

en situation hvor man ville acceptere at en virksomhed

har været dårlig til at lede og alt muligt andet men de må lige vente

skyld men de må lige vente det er hvad staten gør nu staten skat har selv skabt problemerne med det system og så siger man

det er retssikkerhedsmæssigt virkelig betænkeligt omvendt

forhold til statens interesser når det handler om at

det er folk som skylder det offentlige penge det er fordringer for et stort beløb og samfundet har

en interesse i at sikre at når man skylder penge skal

det er vigtigt at man ikke bare lukker øjnene

principielt set kan kræves ind fra folk og udskydes frister

borgerne magtesløse over for systemet så

for og imod er vi altså endt på at vil støtte forslaget

det vil være til størst gavn for samfundet at få de fordringer ind

en forældelsesfrist men fra konservativ side kan

når virkeligheden er at et politisk flertal herinde har sparet skat sønder og sammen med de resultater

ordføreren er meget betænkelig ved det retssikkerhedsmæssige

men vil alligevel støtte forslaget

godt tænke mig at høre hvad ordføreren mener om det forhold at der i bemærkningerne til lovforslaget står at hvis man havde ansat tilstrækkeligt med personale i

for at kunne sikre at det ikke er borgerne men os som politikere herinde der tager ansvar

på den skandale som som er sket på grund af de besparelser

spørgsmålet handler om ressourcer jamen min holdning er den at man skal

det må man bruge de ressourcer på som er nødvendige jeg synes skat har mange ressourcer jeg er ikke

direktør i skat eller minister

professionelle firmaer til at gøre for selvfølgelig skal de penge ind i kassen når folk skylder

ganske andre tal end dem vi ellers har på bordet der skal være tale om for at man ville kunne undgå et

men flere andre ordførere mig selv inklusive har ligesom tilkendegivet over for skatteministeren at var der behov for mere end dem der er disponeret med i den forståelse der er nu så var man klar til at

det mandskab der skal til for at løfte den her manuelle

jo principielt ekstremt vigtigt

den samlede kasse det er finansieringen af hele vores samfund som som ryger men det må være op til en vurdering hos regeringen af hvad der er brug for af ressourcer det det ved jeg slet ikke nok

der ligger i lovforslaget altså at vi har et meget meget stort og alvorligt problem med inddrivelse

og altså kan se sig selv ad den vej som

en helt ekstraordinær situation som det fremgår af skatteministeriets redegørelse om efi som jo altså står for ét

at al automatisk inddrivelse blev standset den attende september baggrunden var at kammeradvokaten havde afdækket en række fejl og ulovlige forhold

mindre omdiskuterede men desværre lige så fejlbehæftede it system

efi inddrivelsen vil derfor i en periode ikke eller kun i meget begrænset omfang være

manuelt dertil kommer

meget stort oprydningsarbejde for skat der skal gennemgå alle de fordringer

forældelsen standses i en periode på tre år så der ikke sker yderligere utilsigtet forældelse af krav under inddrivelse

de mennesker der skylder penge til staten

slipper for at skulle betale

forældelsesfristen tidligst kan registreres fra den tyvende november to tusind og atten hvis vi ikke standser forældelsen kan det efterlade et stort hul i statskassen i de kommende år det vil ramme velfærden og give færre penge til skattelettelser og andre gode formål det kan altså

det meget store flertal af danskere der betaler deres gæld til det offentlige der reelt kommer til at betale regningen det mener jeg hverken er ret

et bredt flertal i folketinget kan se sig selv i den svære men men rigtige afvejning

det har været nævnt at retssikkerheden bliver tilsidesat med

også nogle af høringsparterne der er inde på det er jeg faktisk ikke enig i borgere der har gæld til det offentlige ved godt at gælden skal betales og jeg mener ikke at den omstændighed at et it system ikke fungerer skal føre til at de slipper for at betale deres gæld det jeg synes er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt

med et lovforslag det er ikke særlig pænt det er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt

og noget som man kun skal gøre i meget meget usædvanlige situationer men det er

en meget meget usædvanlig situation det er klart at retssikkerheden spiller en central rolle ikke mindst når man taler om inddrivelse af gæld hos borgerne men samtidig skal

for øje at det offentlige ikke på samme måde som private kreditorer kan vælge sine skyldnere derfor har skat i forvejen nogle muligheder som private kreditorer ikke har det gælder blandt andet muligheden for at afbryde forældelse ved

vi tilbage ved sagens kerne it understøttelsen som blandt andet lønindeholdelsen er afhængig af

jeg gerne understrege at det her lovforslag selvfølgelig ikke står alene regeringen har sammen med socialdemokratiet dansk folkeparti liberal alliance radikale venstre og konservative folkeparti indgået en fælles forståelse om at skabe bedre rammer for skats opgavevaretagelse herunder

akutte udfordringer vi står med

velfungerende inddrivelsessystem samtidig arbejdes der på at etablere en midlertidig systemunderstøttelse indtil det nye system er sat i kraft

bliver man nødt til at bruge it til at understøtte inddrivelsesopgaven men

den vej man tidligere har valgt med fuldstændig automatisk inddrivelse må man sige ikke er en farbar vej en del af arbejdet med at etablere et nyt og bedre inddrivelsessystem er at se på hvordan lovgivningen på inddrivelsesområdet kan forenkles så kompleksiteten af de regler systemerne skal understøtte reduceres

og det tyder det også på at der vil være bred politisk opbakning til vedtagelse af lovforslaget hvis jeg kort skal komme ind på nogle af de ting som nogle af ordførerne har rejst her i dag og muligvis også

enhedslisten om der er en anden vej at gå kan man

men men hvis man kigger

på opgaven med det forældelsesafbrydende

der har været perioder hvor halvdelen af skats medarbejdere på inddrivelsesområdet ikke har løst

standse forældelse de medarbejdere skal så ikke

det længere de kan nu gå i gang med rent faktisk

også med de grå fordringer vil kræve at det er mange mange

årsværk der skal ansættes jeg tror at i en af de rapporter der er lavet

nævner man den her udfordring med bare at gå

fordringer igennem hvis man skulle gøre det manuelt ville

det kræve

ikke er en farbar vej at gå også fordi det er nogle mennesker der skal have

nødvendige uddannelse til det man kan ikke bare tage tilfældige folk ind der er

sig for enhedslisten at det her faktisk er den eneste

at gå hvis det her skal løses så hurtigt og smertefrit som muligt også uden at

at liberal alliance og en række andre partier

glad for at der er

har forstået at radikale venstre støtter forslaget

med hvornår lovforslaget gælder fra

for mig som skatteminister været magtpåliggende at det er fra vedtagelsen af lovforslaget altså den nittende november og ikke før og at vi ikke lovgiver med tilbagevirkende kraft det synes jeg

skal afholde sig fra når det ikke er til gunst for

så det er årsagen til at det er blevet sådan og jeg håber da

om hvordan kommunerne kan spille en større rolle det række andre partier

det konservative folkeparti jeg går konstruktivt til den opgave jeg har også haft et møde med

er forskellige kommuner der i dagspressen giver udtryk for

vil spille en større rolle i inddrivelsesopgaverne det ser jeg konstruktivt på

bare holde sig for øje at ud af de fem og halvfjerds milliard

men det vil vi gerne se på

den overvejende positive modtagelse jeg ser frem til til udvalgsbehandlingen og jeg er også glad for at der bredt er partier der peger på at det er en uskik at

et lovforslag men det er en usædvanlig situation og vi skal have inddrivelsesopgaven til at fungere det kan vi hvis vi får vedtaget lovforslag og hvis man i øvrigt får en midlertidig inddrivelsesorganisation op at stå i skat

derfor jeg bliver ved med at bore lidt i det her

bemærkningerne fremgår at hvis ikke man vedtager det

vil det medføre at man skal ansætte nogle flere altså

i stedet at øge antallet af medarbejdere jeg har selvfølgelig hørt hvad

jeg tror mange der kender til it udvikling kan sidde med er er det her problem løst om tre år eller vil vi stå i samme situation igen

at spørge ministeren kan vi

hvis man nu ansatte tusind medarbejdere

og det bekræftes også af jørn rise der er formand for for en af de store fagforeninger i skat

anerkender præmissen om at de der nye inddrivelsesmedarbejdere bliver rekrutteret over de næste to år det gør de fordi de mennesker de mennesker man har brug for

at man kunne få en effektiv fuldautomatisk inddrivelse så

for kriminalitet og har store sagsomkostninger men ingen betalingsevne

bedre behandling end alle andre der betaler deres gæld eller alle andre der har gæld men

er nemlig garanteret en vis sum penge afhængigt af hvilket fordringsbeløb det er men jeg vil gerne være med til at diskutere det hvis kommunernes landsforening eller enkelte kommuner ønsker mere frihed

i løsningen af den af den opgave heldigvis

vil det her spille ind på likviditetsdelen men ikke på hvor mange penge kommunerne reelt må bruge men

blev indkaldt til en hasteforespørgselsdebat som så kunne afholdes dagen efter offentliggørelsen af kommissionens rapport formålet var at få en åben debat her i folketingssalen inden de politiske forhandlinger gik i gang således at de mange tusind mennesker det drejer sig om kunne få et billede af hvor partierne stod inden de rullede gardinerne

der ønskede en hurtig debat her i salen af kommissionens anbefalinger

dagpengesystem som kan genskabe den tryghed som lønmodtagerne mistede da vko partierne vedtog deres dagpengereform i 2010 og hvis det ikke er tilfældet hvordan når vi så frem til det i enhedslisten ser vi frem til en

til folketinget forud for at der i sidste uge blev indgået en aftale om et revideret dagpengesystem men sådan som

jeg måttet lægge til grund at det er en forespørgsel

så hvad angår reformen fra

tale om ændringer af dagpengesystemet som fulgte aftalen om genopretning af dansk økonomi indgået af den daværende vk regering og dansk folkeparti baggrunden for genopretningsaftalen var at danmark på daværende tidspunkt var begyndt at trække fri af finanskrisen der ramte i to tusind og otte men at offentlige overskud var blevet vendt til store underskud på tidspunktet for indgåelsen af genopretningsaftalen forventede man at det offentlige underskud alene i

og ti ville være på halvfems milliard kroner der var med andre ord helt åbenlyst brug for en tilpasning af de offentlige udgifter og indtægter og genopretningsaftalen var udtryk for en sådan tilpasning

fremmest indførtes en afkortning af dagpengeperioden fra fire til to år og en harmonisering af kravet for optjening og genoptjening af ret til dagpenge til to og halvtreds ugers beskæftigelse

først og fremmest været fokus på afkortelsen af dagpengeperioden og harmoniseringen af genoptjeningskravet

uenig i ændringerne men det er uomtvisteligt at begge dele har styrket de offentlige finanser og den strukturelle beskæftigelse

indgik genopretningsaftalen skønnede regeringen at afkortningen af dagpengeperioden ville øge den strukturelle beskæftigelse med ellevetusind fuldtidspersoner mens ændringen af genoptjeningskravet ville øge den strukturelle beskæftigelse med to tusind personer samlet set skønnede man altså at den strukturelle beskæftigelse ville blive forøget med i alt trettentusind fuldtidspersoner

dagpengekommissionen har nu også set på effekterne af reformen og kommissionen vurderer at ændringerne af dagpengeperioden og genoptjeningskravet i to tusind og ti isoleret set

højere end skønnet tilbage

en meget omdiskuteret konsekvens af reformen har som bekendt også været antallet af personer der har opbrugt retten til dagpenge det kommer nok ikke som

jeg konstaterer at der løbende blev foretaget nogle skøn

ikke at holde stik flere personer

på den baggrund har der politisk været et ønske om at understøtte at færre personer opbruger retten til dagpenge

et dagpengesystem der giver økonomisk tryghed for medlemmer ramt af ufrivillig ledighed det mener jeg at regeringen har adresseret med den nyligt indgåede aftale om et tryggere dagpengesystem som et bredt flertal i folketinget har valgt at bakke op

også noteret mig at lo støtter aftalen og det glæder mig naturligvis

vi har fundet den rette balance i dagpengesystemet mellem at sikre fleksibilitet tryghed og stærke incitamenter til at tage et arbejde der bliver i oplægget til denne forespørgselsdebat spurgt til hvad jeg vil gøre for at sikre tilstrækkelige midler til dagpengesystemet og det spørgsmål er blevet overhalet af indgåelsen af aftalen om et tryggere dagpengesystem som sikrer

tilstrækkelige midler til de ændringer i dagpengesystemet som et bredt flertal i folketinget nu bakker op om der udestår en finansiering på

og frem aftalepartierne har forpligtet hinanden på i fællesskab at finde disse penge uden for dagpengesystemet og det vil vi naturligvis gøre lad mig afslutningsvis understrege at jeg mener at aftalen fra sidste uge er et godt resultat som både lønmodtagere og arbejdsgivere i danmark kan glæde sig over jeg håber at aftalen vil tilvejebringe den nødvendige ro og stabilitet om et område

deres dagpengeret siden reformen trådte i kraft i to tusind og tretten hvordan er det så gået med disse

tredstusind mennesker i uge seks og tyve i år ser billedet således ud cirka en tredjedel er registreret med en lønindtægt cirka fyrre procent er enten på kontanthjælp arbejdsmarkedsydelse eller de er såkaldt selvforsørgende det vil sige uden lønindtægt og uden offentlig ydelse resten er fordelt på en række andre offentlige ydelser kun fem procent har fået stabilt arbejde i en grad så de har kunnet genoptjene dagpengeretten med andre ord

og dansk folkepartis dagpengereform at cirka femogtyvetusind mennesker har oplevet en voldsom indtægtsnedgang fra dagpenge til kontanthjælpssats

helt uden forsørgelse hvad er så tendensen i øjeblikket ministeren oplyser at i første halvår af to tusind og femten er der i gennemsnit tre hundrede og fem og tredive personer der har mistet

vel at mærke på årsplan svarer det til cirka

hundrede og seks og tyve personer mistet retten til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

hundrede og seks og tyve om ugen vel

er cirka to hundrede om ugen de vurderer samtidig at cirka halvfjerds procent af disse ikke kan få kontanthjælp på grund af ægtefællens indtægt

med et forsigtigt skøn vil vokse med cirka fem tusind seks hundrede personer medmindre konjunkturerne vender

altså se frem til at der i de kommende år vil være yderligere cirka syttentusind mennesker der årligt mister deres dagpengeret hvoraf

på en af de midlertidige ydelser der udfases senest i to tusind og sytten eller de ender helt uden indtægt

så løst problemet svaret er nej ifølge deres egne tal forventes

at nedbringe antallet af personer der mister dagpengeretten med cirka to tusind om året under forudsætning af en situation med væsentlig højere beskæftigelse end i dag det kan man så trække fra de syttentusind dette beskedne tal skyldes jo

uantastet der er stadig væk kun to års dagpengeperiode der er stadig et krav om en års arbejde for at genoptjene

der er stadig en voldsom forringelse af mulighederne for at få supplerende dagpenge andet spørgsmål

det korte svar er nej tredje spørgsmål

at det hovedsagelig er de ledige selv der finansierer de forbedringer der trods alt er i forliget for det er jo det der sker gennem en drastisk nedsættelse af dagpengesatsen for nyuddannede ikkeforsørgere og indførelse af tre karensdage om året det er vel ikke rimeligt og retfærdigt

har de ledige jo allerede betalt så rigeligt konklusionen er vi har ikke fået et holdbart dagpengesystem der kan give lønmodtagerne tryghed når de bliver arbejdsløse systemet er heller ikke fremtidssikret forligspartierne har slet ikke forholdt sig til den udhuling af dagpengene der skyldes en i forvejen mangelfuld regulering og den drastiske forringelse der følger af skattereformen og som svarer til at den ledige mister en måneds dagpenge i

tre og tyve enhedslistens bud er følgende vi skal indføre en job og uddannelsesgaranti

to årig periode tilbydes mindst en års ordinært arbejde eller relevant uddannelse på dagpenge dagpengene skal hæves så de langt bedre dækker en gennemsnitlig lo arbejders indtægt det synspunkt har nok ikke meget opbakning her i salen vi samarbejder gerne om mindre forbedringer under forudsætning af at det ikke finansieres af de ledige selv der er ikke råd får vi at vide det forstår vi simpelt hen ikke det fremgår af forslaget til finanslov for to tusind og seksten at der er

udgifter på denne post end i to tusind og tretten det er et politisk valg og det er et vigtigt valg det handler ikke kun om den enkelte som bliver ramt det handler om at vi gerne vil have et trygt samfund det handler også om lønmodtagernes muligheder for gode løn og arbejdsvilkår hvis alle er hunderædde for at blive fyret har solidariteten trange vilkår men arbejdsgiverne har kronede dage

på vegne af sf alternativet og enhedslisten oplæse følgende forslag

og venstre indgåede forlig indeholder visse forbedringer så løser det ikke problemet og at forbedringerne hovedsageligt finansieres af de arbejdsløse selv blandt andet gennem indførelse af karensdage og nedsættelse af dagpengesatsen for nyuddannede endeligt konstaterer folketinget at den nye aftale bygger videre på den fejlagtige opfattelse

og ikke mangel på arbejdspladser folketinget opfordrer derfor regeringen til at fremsætte

som kan skabe tryghed for lønmodtagerne når de bliver arbejdsløse og som ikke finansieres ved forringelser

det hovedsagelig er de ledige der selv finansierer det

der sker nogle forringelser nogle klare forringelser af de regler som fandtes i dagpengeforliget fra to tusind og ti det er jo nogle nye forringelser som ikke findes i dagpengereglerne i dag nemlig at man indfører karensdage

mistet sin dagpengeret og skal genoptjene sin dagpengeret det element i

partiernes reform står fuldstændig uantastet det man har indført

mere løbende genoptjening af dagpengeret som medfører at en del af de ledige vil kunne udskyde det tidspunkt hvor de mister

den store masse af dem vil slet ikke kunne komme så langt der viser tallene at det er

til at tage et arbejde vi anerkender at det er en fordel at man kan udskyde det tidspunkt hvor man mister sin dagpengeret det anerkender vi men vi anerkender ikke den præmis der ligger bag såvel

ud på at der er puttet en kode ind

det er et fejlagtigt grundlag og jeg har også for ikke så længe siden sagt at den kommission skulle have været lukket og det er det samme som at sige

jeg synes jo helt klart at det var en rigtig rigtig

dårlig reform man lavede midt i en krisetid hvor folk

få dagpenge det var rigtig rigtig skidt jeg ved godt at dansk folkeparti

at sige jamen det var fordi vi ikke regnede med at krisen

aben videre

situation at flere tusinde stod i en vanskelig situation tredstusind

mistede dagpengene og mange familier var ude i en kæmpestor usikkerhed

ikke var flertal for at ændre det her

vi gjorde vi gjorde noget som alle folk

også herinde kaldte lappeløsninger vi lavede en midlertidig forlængelse af

dagpengene vi lavede nogle akutpakker så

nogle virksomhedsejere at lave en akutjobpakke for at forsøge at se om vi ikke kunne få flere i arbejde

uddannelsesordning for på den måde at sige kan vi ikke få nogle af dem her i uddannelse og få dem videre i arbejde

midlertidige arbejdsmarkedsydelser og kontantydelser så ingen ingen

første juli to tusind og tolv

vi den her kommission med arbejdsmarkedets parter

nogle synes ikke det er nok men vi har dog tilført

formået af nagle finansminister claus hjort frederiksen

kristian thulesen dahl fast til væggen

været med til at lave en bred dagpengereform

en tyv om natten og gå ud og lave en dagpengereform

hvert fald først forbi os og det er

en dagpengereform man trygt kan regne med de næste mange år to tusind færre mennesker vil falde ud og endnu flere vil få en forlængelse

det vil sige at

den gamle reform fra to tusind og ti og at job med lavere løn selvfølgelig ikke vil give en mindre dagpengesats så for mig

dagpengeforlig det trygt på den måde at man kan regne med det i mange år fremover

ændre det til noget der vil være meget mere forfærdeligt som

som er mere forståeligt for den enkelte mere trygt og mere fleksibelt derfor kan jeg faktisk sagtens stå her

glad for at socialdemokraterne har været med i det forlig og glad for at vi har gjort en forskel

er det nu i overensstemmelse

socialdemokraterne der har naglet sig selv til vko partiernes dagpengeforlig

problemer der har skabt den situation vi står i med de mange tusinde der har mistet og fremover mister deres dagpengeret

sine egne håndled om ikke der skulle sidde nogle store nagler

penge og de her færre

der falder ud var aldrig nogen sinde sket hvis

med så ja der blev gjort en forskel og ja jeg kan nagle de der mennesker fast for

er ingen af dem der kan ændre det her til noget langt dårligere så længe vi er i den forhandling ingen

kæmpestor forskel på enhedslisten og socialdemokratiet

men det her forlig til det kommende folketingsvalg har man bundet sig til evig tid til vko partiernes dagpengereform med nogle små krøller oveni

at man gennemfører en drastisk forringelse nedskæring af dimittendsatsen for nyuddannede som ikke er forsørgere og at man indfører tre karensdage hvilket medfører at de ledige selv kommer til at betale hovedparten af den regning der er for de forbedringer der også er

af de mennesker socialdemokratiet er optaget af er den halvtreds halvtreds årige eller fem og halvtreds årige mand der står i udkantsdanmark som har knoklet hele sit liv som er ufaglært og som ikke har nogen muligheder for

fat i arbejdsmarkedet ham har vi lavet et bedre dagpengesystem

han står i en langt sværere situation herre finn sørensen

en okay dimittendsats det vil jeg gerne svare endnu mere på for den synes jeg stadig væk er fin men forskellen på os og finn sørensen er

for at lave den egentlige genopretning

at lo var med i den her kommission

så lad os dog diskutere det men det her dagpengesystem er langt bedre end det der var det

fem kolde tæer og ryger ud af systemet men hvor er socialdemokraternes smertegrænse som jeg forstår det

er det mest optimistiske skøn at syv tusind mennesker bliver hældt ud men når herre leif lahn jensen siger at det måske kun er to tusind

mellem syv tusind og tolvtusind mennesker der hvert år

hvor er socialdemokraternes smertegrænse

på vej ind på jeg kan se her at professor henning jørgensen siger vi risikerer nu en glidebane hvor trængselskriterier breder sig i dagpengesystemet han siger samtidig at når det sker er

opmærksom på at det åbner en dør ind til også at diskutere andre ting der kunne være lige så relevante som det

så glad for at socialdemokratiet

vi skal ikke få forsørgerne ud i fattigdom og det var en af grundene til at vi gjorde det her at vi gjorde noget for forsørgerne

han fik heller muligheden for han ville slet ikke ind i nogen forhandlinger

det er seks tusind kroner hvem synes ikke det er attraktivt så selvfølgelig er

et dagpengesystem som netop hjælper den ufaglærte på halvtreds år der kommer fra udkantsområdet for han har det langt sværere end de unge nyuddannede

det system som i har været med til at skabe som i vil gå til valg på

den ufaglærte arbejder arbejdet hele sit liv har spinket og sparet sammen til måske en lille bil måske et lille kolonihavehus

ud på røv og albuer på trods af at have søgt

der er jo skabt tryghed her der er skabt det modsatte der er skabt utryghed

det dagpengesystem som socialdemokraterne fremover vil forsvare og gå til valg

før i tiden som enhedslisten er så glad for men her er

den forbedring at han har mulighed for at tage små kortvarige jobs og har mulighed for at bide sig fast

er så godt ved det her system er jo at ved at han har mulighed for at tage små

fat på arbejdsmarkedet og blive på arbejdsmarkedet

dem til at blive i al evighed i dagpengesystemet

have dem i arbejde derfor synes jeg at det her dagpengesystem matcher rigtig godt

vi lavede for x antal år siden

herre henrik sass larsen ud og sagde at de penge skulle føres tilbage krone for krone i havde fire år

der blev lavet nogle midlertidige

hokuspokusstrukturpenge det var ikke milliarder der havnede nede i lommerne på de ledige

så skal det forstås sådan

da skete der det at df vaklede og begyndte at love guld og grønne skove

så har enhedslisten fejlet for i var med i det forlig i var med til at finde de her milliarder af kroner i var med til at lave de løsninger

hvis ellers partierne står ved det de har

og lovet hinanden i forbindelse med forhandlingerne

en del diskussioner om det tidligere system og der

det ikke rigtig duede med det system der var fra to tusind og ti

om før valget i to tusind og elleve meldte vi klart ud at vi var klar til at forlænge dagpengeperioden fordi der var nogle

også frem til at dagpengekommissionen der blev nedsat

hvordan et nyt dagpengesystem skulle være vi accepterede at der var

blevet nedsat en dagpengekommission og så skulle

de kom med de kom så med et

bred enighed om i kommissionen selvfølgelig var der nogle knaster i det

tilfredsstillende sådan er det altid men

det har vi så accepteret og vi har forhandlet os frem til et

samme med optjening af dagpenge

beløb på tohundrede og tolvtusindfirehundrede

det betyder ikke at dem der har mindre i indtægt ikke

måneden i en tre årig periode

en timemodel eller dagsmodel eller hvad man

system hvor man man forbruger dagpenge med den med den tid man har

skal de partier der var med til aftalen selvfølgelig også

hvad den bedste løsning

i den forbindelse er der også en del diskussion om

meningen at man skal indrette en tilværelse efter om man skal gå en eller to år på dimittendsats de nyuddannede skulle gerne ud hurtigst muligt og finde et job

at finde et job det skal ikke være sådan at man siger okay nu er

godt søge arbejde selv om man har et andet job end lige det man er uddannet til det har jeg selv prøvet og det mener jeg så absolut alle

helt tilfreds med med det man har det er den måde det danske system er indrettet på

aftale der er blevet lavet der er selvfølgelig lidt småting der skal justeres på plads når vi skal til at udmønte loven men som udgangspunkt

dansk folkepartis leder herre kristian

citeret for at han ville forbedre dagpengesystemet at der skulle flere penge ind i det og at det for ham var en grundlæggende præmis at ingen måtte få det dårligere

citerer vi går efter et system hvor det vi ser i dag er bunden og hvor der så lægges bedre ting

det her med mere fleksibel genoptjening og så videre men et klart signal til vælgerne om

ske yderligere forringelser af dagpengesystemet

selv indrømmet at det gør der med karensdage

vil ordføreren så bekræfte at der er tale om et klokkeklart

egne ønsker igennem sådan er det hele vejen igennem

det gør dimittenderne også de kan også arbejde sig ud af det ved at tage nogle småjob det er jo ikke meningen at de skal gå

på en dimittendsats år ud og år ind det

gå der men de har mulighed for at tage et job

på samme måde med karensdage

tager arbejde

alle mulige steder at de bare kan tage sig et arbejde ordfører vi har et dagpengesystem fordi der ikke er arbejde nok til alle de arbejdsløse

der er ikke arbejdspladser til alle dem der går ledige

ikke blive fri for den arrogante tilgang til de danskere der er ramt af arbejdsløshed

at der er mulighed for at tage nogle småjob indimellem det

enklere med det nye system her det er meget nemmere at gå ind og

jeg siger ikke at det er nemt at finde et fuldtidsjob

at der er flere og flere der kommer i job men lad være med at

arrogant med den erfaring jeg har på arbejdsmarkedet

dagpengeforhandlinger i to tusind og ti

var der taget tre milliard kroner fra dagpengesystemet i har nu tilbageført tre hundrede million kr

taget tre milliard ordføreren og kom tilbage med tre

og kom tilbage med en tiendedel skulle ordføreren så være taknemlig for det

hvor mange der kunne falde ud af dagpengesystemet det var de her to

fire tusind og vores vurdering dengang var

der kunne man godt gøre en indsats for at hjælpe dem så viser at det hele fejler

virkelig slår bunden ud af det hele og den bliver forstærket og forstærket og forstærket før valget i to tusind og elleve var vi så ude at

fået skældud for at vi vil tilgodese dem der har

større lyst til at tage et arbejde

der er stadig væk to års dagpenge hvor blev ændringen af genoptjeningen som herre

gang har klandret andre for ikke at få gennemført i den gamle periode af hvor er løsningen på de supplerende dagpenge hvor er løsningen

det system der er her er bedre end bare at

det er det vi har sagt hele tiden det var det herre kristian thulesen dahl var ude at sige

vi skulle have en halvering eller et system der var bedre

der er bedre og mere tidssvarende

vi skal have kigget på de supplerende dagpenge det er ikke på plads endnu

i forbindelse med at vi skal have udmøntet lovgivningen så

de ledige som har svært ved selv at finde et job

finde et job det er der hvor jobcentrene måske skal

anvise et job direkte

af de tiltag som man kan lave her for at hjælpe de folk om det er titusind der falder ud ved

to tusind og sytten og

i to tusind og seksten har jeg selvfølgelig

og tror ikke på at man bare skal sætte sig ned

at de må klare sig selv nej vi skal ud og have fat i

fat i arbejdsgiverne det samspil

kvalifikationer de ledige skal have og så give dem den opkvalificering uanset om de er

siger

eller tog initiativ til sidst vi var i regering

ville de offentlige kasser jo mangle syv og fyrre milliard kroner om året desuden viser en analyse fra det økonomiske råd fra efteråret to tusind og fjorten at reformen når den er fuldt indfaset vil reducere den strukturelle ledighed med en halv procentpoint og det svarer faktisk til en forøgelse af beskæftigelsen med omkring femtentusind personer i en neutral konjunktursituation der er mange der taler om de personer der har opbrugt retten til dagpenge der er det vigtigt at huske på at næsten ni ud

i dag har arbejde eller får anden offentlig ydelse der er altså tale om relativt få der står helt uden offentlig forsørgelse

det bedste vi kan gøre for de ledige er at understøtte at der er gode muligheder for at komme i job derfor vil regeringen føre en økonomisk politik der giver en stærk konkurrenceevne og økonomisk vækst og som

jobskabelsen fremad venstre synes altså at der skal fokus på at skabe flere private arbejdspladser så der er job til folk derfor har regeringen prioriteret to

milliard kroner til at forbedre vilkårene for erhvervslivet

blandt andet afskaffe reklameafgiften

no kroner om året og virksomhedernes muligheder for at gennemføre generationsskifte skal forbedres når det så er sagt

at det dagpengesystem som vi har i dag er perfekt det bedste vi kan gøre for de ledige er som sagt at understøtte at der er gode muligheder for at komme i job at der er dynamik på arbejdsmarkedet og det betyder

dagpengesystem der understøtter at det bliver attraktivt at tage et kortvarigt job regeringen ønsker et dagpengesystem der giver økonomisk tryghed for medlemmerne af a kasserne der ufrivilligt er ramt af ledighed vi prioriterer samtidig at det nye dagpengesystem understøtter at alle ledige står til rådighed for de job der er

også væsentligt at mobiliteten på arbejdsmarkedet øges og det bliver mere attraktivt at tage et kortvarigt job målet er at dagpengemodtagerne kommer i job ikke at de skal være på offentlig forsørgelse i lange perioder uden tilknytning til arbejdsmarkedet det er årsagen til at regeringen og dansk folkeparti

i sidste uge indgik et bredt forlig om dagpenge som skaber ro og stabilitet

på en to årig

og at incitamentet til at tage arbejde i løbet af perioden bliver styrket det sikrer vi med muligheden for fleksibel genoptjening

års ekstra dagpengeret regeringen og forligspartierne har på baggrund af dagpengekommissionens store forarbejde lavet en langtidsholdbar aftale om et nyt dagpengesystem der gør det mere attraktivt at tage et arbejde også i kort tid også til en lavere løn og hvor færre mennesker opbruger deres ret til dagpenge dermed fremmer aftalen både mobilitet og tryghed på det danske arbejdsmarked til gavn for såvel lønmodtagere som arbejdsgivere jeg skal på vegne af venstre dansk folkeparti

følgende forslag til vedtagelse

folketinget noterer sig at der har været et bredt ønske om et dagpengesystem som giver økonomisk tryghed for medlemmer ramt af ufrivillig ledighed som understøtter at færre personer opbruger dagpengeretten og som samtidig understøtter et fleksibelt arbejdsmarked med høj beskæftigelse og lav strukturel ledighed hvor alle job kan besættes folketinget konstaterer at et et bredt flertal i folketinget den toogtyvende oktober to tusind og femten har indgået aftale om et tryggere dagpengesystem dagpengeperioden fastholdes på to år med mulighed for en fleksibel genoptjening af op til et ekstra års dagpenge aftalen gør det blandt andet mere attraktivt for ledige at tage kortvarig beskæftigelse i løbet af dagpengeperioden og indebærer at færre personer

folketinget konstaterer endvidere at aftalepartierne er enige om i fællesskab at tilvejebringe den udestående finansiering på tre hundrede million kroner årligt fra to tusind og sytten og

aktionærerne hvis det kan gøre

kunne kun finde tre hundrede million kroner til de arbejdsløse så tak for lige at ridse det op mit spørgsmål er er venstre tilfreds med at man nu har

underskrift på at der kun skal være en to årig dagpengeperiode at genoptjeningskravet stadig væk skal være et helt år at der ikke er rettet op på den voldsomme nedskæring af de supplerende dagpenge som vko partierne gennemførte og at det hovedsagelig er de ledige selv der betaler

dagpengesystem som man kan stole på og som man

vil se ud i morgen og i overmorgen det er

set meget tilfreds med jeg tror også

om at vi har en dagpengeperiode på to år

lars løkke rasmussen vi har ikke tænkt os at pille ved dagpengeniveauet for at være helt sikker

spurgte intervieweren poul erik skammelsen

at tilliden til politikere er dalende og det tror

være bekymrede over tror ordføreren at den slags løftebrud som det her er udtryk for vil øge eller sænke den almindelige tiltro til at man kan tro på

reel nedsættelse af deres dagpengeniveau man kalder det bare for karensdage så kan ordføreren ikke i al respekt for den almindelige danske befolkning erkende at når herre lars løkke rasmussen

tilrettelagt med det som tema

nu laver man så en dagpengereform som mindsker beskæftigelsen og så ved jeg godt at ordføreren vil sige ja jo men den understøtter jo den dagpengereform der blev lavet i to tusind og ti men den

var jo lavet den stod fast og den øgede isoleret set beskæftigelsen med femtentusind personer det man gør nu

aftale der trækker i den forkerte retning der vil på grund af den her aftale til hver en tid være otte hundrede og fyrre flere på dagpenge end hvis man ikke den hvordan hænger det sammen med at venstre har understreget

set at vi har verdens bedste erhvervsklima

inden for de tre bedste lande i verden

alligevel vil venstre hælde flere penge i erhvervslivet

vanskeligere og mere ubehageligt for folk

tættere på arbejdsmarkedet eller længere væk fra arbejdsmarkedet er det lettere for dem når de har mistet dagpengene at komme tilbage

vi har en lang række forslag

vores virksomheder har en bedre konkurrenceevne i

i øvrigt konkurrerer med rundtomkring i verden

afsætte produkterne i danmark de skal også kunne sælges dem til andre i hele verden og det vil være med til at forbedre vilkårene også

sagde at der ikke ville blive skåret

vil ordføreren være sød at forklare mig hvordan det ikke er at skære i satserne når der er skåret toogtyvetusinde

skaber både mere tryghed for de mennesker der ufrivilligt er ramt af ledighed

problemer med dagpengesystemet efter

falder ud i øjeblikket er det fjortentusind der falder ud af dagpengesystemet at det ville være to tusind

er der jo noget der tyder på at tallet kan blive meget meget større når det kæmpestore problem som gav anledning til al den her tumult om vores dagpengesystem nemlig at folk

set er nogle klare forbedringer

jo altid være nogle der på et tidspunkt ikke længere kan få dagpenge men så kan de få en række andre ydelser hvis ikke de bliver selvforsørgende sådan må det jo være

hvor man kan gå syv og ti og tolv år i dagpengesystemet

betyder det at folk falder ud på almindelig kontanthjælp hvor folk bliver modregnet det betyder at rigtig mange

skal gå fra hus og hjem fordi de bliver modregnet i forhold til ægtefælle og formue og hvad ved jeg det problem løser dagpengesystemet jo ikke så hvorfor kalde

have en en overførselsindkomst

vækst og velstand i forhold til andre lande vi har haft den fjerdelaveste økonomiske vækst af de fire og tredive oecd

og tredive løsningen på den udfordring er at flere mennesker bliver flyttet fra overførselsindkomst og ind på arbejdsmarkedet

en forudsætning for at danmark udnytter det velstandspotentiale som vi har vi har langt flere på overførselsindkomst i danmark i den arbejdsdygtige alder end i de højtudviklede

derfor er der også blevet lavet reformer i danmark gennem de sidste tyve år hvor man har prøvet

alt sammen i erkendelse af at alt for mange mennesker i danmark var uden for arbejdsmarkedet og at det var et

problem for vores velstand

synes vi det er ærgerligt at man ikke viser det det politiske mod det politiske ansvar som er nødvendigt i den situation danmark står i

have bidraget yderligere til at øge beskæftigelsen i i danmark det gør den reform som

sov flertallet vedtog ikke den mindsker beskæftigelsen i danmark

der er nogle lavthængende frugter i dagpengesystemet

ville have øget beskæftigelsen lad mig nævne tre ting

vi er det eneste land hvor man kan gå direkte fra uddannelse og ind i dagpengesystemet uden at have betalt til forsikring man skal bare melde sig ind

man komme ind i en arbejdsløshedsforsikring som er en arbejdsløshedsforsikring mod tab af lønindkomst uden at have haft en lønindkomst det synes vi man burde have adresseret vi synes man burde fjerne dimittendsatsen fuldstændig den findes ikke i andre lande det ville have øget beskæftigelsen med seks tusind

staten for tre milliard kr som kunne være brugt på langt mere fornuftige ting som sagt er der ikke nogen dimittendsats i nogen af de lande vi omgiver os med det er alle sammen højtudviklede velfærdssamfund hvor de unge klarer sig lige så godt som de gør i danmark

taget fat på kompensationsgraden i dagpengesystemet for langt de fleste kan det betale sig at arbejde ingen tvivl om det men i bunden

der store incitamentsproblemer og det viser sig også at når man ser på den gruppe

at deres beskæftigelsesgrad er langt lavere end hos andre så man burde

være at arbejdsmarkedets parter sætter sig ned og laver nogle aftaler og aftaler nogle lønninger men det er vi i folketinget fuldstændig ligeglade med vi siger man kan få lige så meget på dagpenge som man kan ved at tage et job til overenskomsternes mindsteløn det synes vi er problematisk det burde man have adresseret sådan at det også kunne betale sig at tage arbejde til overenskomsternes mindsteløn og så burde man have adresseret det problem at a kasserne i dag ikke har noget økonomisk incitament til at deres medlemmer står til rådighed for arbejdsmarkedet de burde være med til at medfinansiere udbetalingen af dagpengene man har jo lavet refusionsreformer i kommunerne sådan at kommunerne får faldende refusion hen over året og

ledige og hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet det incitament har a kasserne

lavthængende frugter i dagpengesystemet

der til hver en tid ville være titusind flere mennesker som var i arbejde i stedet for at være på dagpenge det havde gjort danmark til et rigere og mere

beklageligt at det politiske mod ikke var til stede i folketinget og at det her handlede mere om

om at få lukket den her aftale og få ro på diskussionen i stedet for at tage fat på diskussionen om hvordan

liberal alliance og det konservative folkeparti undrer sig over at aftalepartierne er tilfredse med at have indgået en aftale om dagpenge som reducerer beskæftigelsen i danmark danmark har haft den fjerdelaveste økonomiske vækst i

de sidste tyve år og vi har udsigt til den kun sjettelaveste vækst frem mod

og tredive det ansvarlige havde været at lave en aftale som havde bidraget til at øge beskæftigelsen og dermed velstanden i danmark

uge udkom den nyeste tryghedsmåling fra trygfonden

danskerne særlig dem der er lidt ældre og på kanten af arbejdsmarkedet føler sig mere

set været en opadgående kurve eller nedadgående skulle man i

men flere og flere har følt sig utrygge dybest set siden

at der 1 er en sammenhæng mellem den øgede utryghed i den danske befolkning og den dagpengereform som blev lavet i to tusind og ti

set også påvirker og er med til at generere den lave forbrugertillid som vi

indkøbe den nyeste teknologi til sygehusene når borgerne skal behandles har mulighed for at levere den bedste uddannelse til

børnene og hvor også

det er en af forudsætningerne for at have gode og trygge liv

man bare sige at vi er udfordret i forhold til at generere velstand i danmark

det er jo de to ting man er nødt til at veje op mod hinanden altså det som herre

lønmodtagerne samtidig kan udvise en stor grad af fleksibilitet

er en fordel for virksomhederne at de let kan hyre

er en konkurrencefordel for danske virksomheder sammenlignet med alle mulige andre virksomheder synes ordføreren ikke også at det er en

vigtig komponent i at skabe netop den velstand og den rigdom som vi

at de ændringer der er lavet i dagpengesystemet

gik fra en fire årig periode til en to årig periode intet har med fleksibilitet at gøre intet som helst der er lande i verden der har en større grad af fleksibilitet på arbejdsmarkedet end danmark og som slet ikke har så generøst et dagpengesystem som vi har i danmark

mest generøse og gavmilde dagpengesystem i hele verden og

vores opfattelse også rum til at lave ændringer i det system

rigtig rigtig god forsikringsordning

som det sker nu for hundredvis om ugen

at sælge et kolonihavehus eller et sommerhus som den pågældende har spinket og sparet til i hele sit liv er det rimeligt herre ordfører er det rimeligt at vores nuværende sikkerhedssystem

system som de har betalt ind så kan de ikke altid få

at man gik i retning af at der i højere grad var en sammenhæng mellem hvad man betalte ind og hvad man rent faktisk kunne

man kan få mere end firs procent af det man kan få ved at være i arbejde

det vil sige at så har man ikke længere et system som giver mobilitet men så har man et system som fastholder folk på offentlige ydelser og det er ikke hensigtsmæssigt og sådan er det med dagpengesystemet det giver mobilitet for de store grupper men der er også grupper i dagpengesystemet som det ikke giver mobilitet for

det faktisk mindsker mobiliteten og det er ikke hensigtsmæssigt

sådan set enige om at det er godt med mobilitet men den mobilitet er der ikke i bunden af arbejdsmarkedet

det giver så mulighed for at nogle flere kan komme ind

jeg også kun kan tro er vigtigt for socialdemokraterne at folk er en del af og det er jo en af de mørke sider ved den måde vi har indrettet os på

rigtig rigtig mange mennesker i danmark flere end i andre højtudviklede velfærdssamfund ikke er en del af det

i bunden er der et problem nu tager vi så de næste fire år og bruger dem til at overbevise ordføreren om at uanset hvilket problem der er i bunden det er altså socialpolitik vi snakker om

folk forpligtet til at samarbejde det vil sige at de er til rådighed for arbejdsmarkedet hvis de får deres ydelse det skal vi også lige have på plads

med kausaliteten

ordføreren ikke er enig i at hvis man tager penge fra folk

øger man utrygheden og at det ikke nødvendigvis er sådan at fordi et samfund bliver rigere vil alle mennesker få en mere tryg tilværelse er ordføreren virkelig af den opfattelse at alle mennesker

som har det man kalder en lille tilskyndelse til at være i beskæftigelse og

i liberal alliance i dag finansierer vi selv som a kassemedlemmer dagpengene i de gode perioder og staten hjælper en smule i de dårlige perioder hvor

at man skal have firs procent af dagpengene er ordføreren ikke klar over at det vil være en voldsom opskruning idet de fleste i dag får mellem fyrre og halvtreds

men mellem fyrre og halvtreds procent får man som kompensation i dagpenge

en anden dag men det kan jeg dokumentere

det her med a kasserne til allersidst det er jo sådan at a kasserne modtager nogle penge fra kontingenterne men sender dem alle sammen videre til staten vi så gerne at de fik lov til at beholde nogle af de penge og selv var med til at finansiere det sådan at hvis de var bedre

bare til allersidst sige at det der sker når man laver nogle reformer også når man reducerer nogle ydelser at det kan godt være at det skaber noget utryghed på den korte bane men det det jo gør er at

livsindkomster og højere indkomster på sigt og det skaber en bedre langsigtet tryghed og den synes

har en stor del af debatten handlet om hvem der skal finansiere hvad og hvordan og så videre og jeg anerkender selvfølgelig at den diskussion er rigtig vigtig og meget reel

kvitterer også hermed for at vi tager den debat jeg vil dog gerne

benytte min tale her i dag til at anlægge en lidt anden tilgang til debatten for mig og i alternativet er der nemlig særlig en debat som

vi savner rigtig meget og det er den helt grundlæggende diskussion om hvilket fundament

vi ønsker at bygge dagpengesystemet på i min optik har vi i femten måneder haft en historisk mulighed for at tage den snak og tavlen har i princippet

i den periode har visionerne sat på pause og derfor ærgrer det mig at der kun gik rekordhurtige fire dage før vi havde en aftale på plads

eller det menneskesyn eller hvad vi skal kalde det som ligger til grund for hele systemet

lyst eller drivkraft til selv at ville og kunne på eget initiativ

og det er derfor det ærgrer mig meget at den diskussion aldrig blev taget

de er jo forsøgt præsenteret som den helt store nytænkning

den samme grundpræmis som hidtil nemlig at de ledige skal presses og stresses før de gider at gøre noget selv

er det fordi de er dovne jeg synes desværre at dagpengeaftalen endnu en gang har understreget at mistilliden og mistroen til borgerne er blevet fuldstændig dominerende i den politiske tænkning lad mig fremhæve et citat fra dagpengekommissionens pressemøde hvor jon kvist præsenterede det adfærdsøkonomiske rationale bag karensdagene

sætning og det rationale der ligger bag den sætning

og det jeg synes er foruroligende her

ikke blev studset over den tanke inden man købte hele pakken fra kommissionen et samfund hvor relationen mellem borger og stat er forbundet med

tab som i citatet vil uden tvivl føre til at tilliden til os politikere og til systemet forværres det må vi synes jeg tage alvorligt

modtryk stod det til os i alternativet

vi gerne tænkt systemet fuldstændig om og særlig vendt beskæftigelsesindsatsen på hovedet vi har i dag hamrende dyrt og ineffektivt beskæftigelsessystem jeg foreslår at man afskaffer al den unødige

ødelæggende kontrol der bare nedbryder og demotiverer mennesker og i stedet sætter pengene og de menneskelige ressourcer fri i et system der bygger på tillid og understøttelse af den enkeltes eget initiativ vi skal have så meget mere tillid tiltro og velvilje ind i dagpengesystemet på beskæftigelsesområdet er der projekt som vi følger tæt i alternativet og det er et projekt der kører i aarhus kommune her vil de på forsøgsbasis stille halvtredstusind kroner til rådighed til langtidsledige som de kan anvende til at rydde forhindringer for arbejde af vejen dermed udvises der tillid til den enkeltes drivkraft og ejerskabet ligger hos den enkelte

nødt til at se på hvad det er for et samfund vi ønsker i fremtiden og så opbygge vores lovgivning og systemer på de værdier og menneskesyn der peger i den retning det har aftalepartierne bag dagpengeforliget i min optik misset en historisk chance for og det ærgrer mig selvfølgelig afslutningsvis skal jeg lige huske på at det også er

det skal selvfølgelig kunne svare sig at tage småjobs mens man er på dagpenge og den del er bestemt blevet bedre med det nye system så det

at opbygge et ejerskab for den enkelte du kan ikke lave

nogle systemer her som virker hvis der ikke er et ejerskab for den enkelte

er også derfor vi ønsker et meget meget mere individuelt fokus

og lyst til og så videre i forhold til

med den her nye dagpengeaftale jeg synes vi får sat et fornuftigt og ansvarligt og også et værdigt punktum for de seneste års dagpengeturbulens

jo selvfølgelig gør den det og det skal den også

er fint men nu har vi en bred aftale baseret på

fem år siden valgte vi at støtte aftalen men vi advarede

om at indfasningen var alt for brutal og forligskredsen

lyttet til det

gjorde rede for brugt adskillige år og mange millioner kroner på at rydde op efter men grundlæggende var og er vi faktisk overbeviste om at forkortelsen af dagpengeperioden fra fire til to år og

af genoptjeningskravet er en god og fair løsning der bidrager til at styrke dansk økonomi

dagpengesystem som sikrer at ingen længere skal opleve at de stilles ringere hvis de tager imod en korttidsansættelse tværtimod

også alternativets ordfører rose

vil en ekstra dags arbejde i dagpengeperioden forlænge retten til dagpenge med to

endte med en halvering af genoptjeningskravet fordi

det her skete efter min opfattelse

hurtig gang flæskesteg en sen nattetime så insisterer vi på at reformere

et grundigt og fagligt solidt kommissionsarbejde hvor både lønmodtagere og arbejdsgivere og eksperter har deltaget jeg synes at kontrasten

det i udgangspunktet kostede mere det synes jeg er et fremragende udgangspunkt for at gøre et godt dagpengesystem endnu bedre og det er vel også derfor det så hurtigt lykkedes at få lukket en bred politisk aftale om et

vel nok mest følsomme emner i dansk politik de seneste fem år så jeg synes i høj grad at den her model også er en model til efterfølgelse

fundet en dagpengeløsning for iværksættere

selvstændige det nåede kommissionen ikke og det er noget vi kommer til

og det omfatter jo også at vi netop kan tilbyde dygtige og

den samme tryghed som den lønmodtagere har i dag det kommer vi til at arbejde videre med det håber jeg også der er rigtig mange andre

en måde der gør at vi også i årene fremover vil se tusinder og atter tusinder af mennesker der falder ud af dagpengesystemet og rigtig mange af dem vil

de sidste fire år i øvrigt med strid modstand

ordførerens parti forsvinder

skal de være parate til at sælge deres bolig sommerhus og

men ja jeg mener at at vi

en rimelig ordning heldigvis falder rigtig mange af dem der opbruger dagpengeretten

er rigtigt at der fortsat vil være mennesker

heldigvis og det vil jeg og forhåbentlig ordfører knokle for at vi fortsat har et godt socialt sikkerhedsnet i danmark der hvor vi skal sætte ind er i beskæftigelsessystemet

det er rimeligt men hvorfor er det fair at mennesker der har arbejdet hele deres liv betalt deres skat og betalt deres a kassebidrag skal ende i en situation hvor de må fraflytte deres bolig fordi danmark for eksempel bliver ramt af en lidt længerevarende økonomisk lavkonjunktur

vi skulle betale det samme i vores a kasse for at få et produkt der kun var en fjerdedel af det vi fik før det svarer til at et klippekort

svare sig at tage korte ansættelser hvor man jo tidligere

straffet eller i hvert fald ikke kompenseret for at tage korte ansættelser for derved at kunne genoptjene sine dagpenge derfor er jeg rigtig glad for og det har jeg også forstået på fagbevægelsen at de er at det her er en

betaler et mindre beløb det er virkelig rigtigt så er jeg rigtig rigtig ked af at man endnu en gang bringer den

det kan svare sig for alle ledige at tage arbejde og vi har endda pligt til det man skal stå til rådighed for at få

den der mistænkeliggørelse er

vil jeg sige stor ståhej for ingenting

de tusinder som fortsat vil falde ud nej

dem som lo og syddansk universitet har beregnet sig frem til udgør

delvis er lønmodtagere delvis selvstændige med freelancejob

det løser ikke deres udfordringer løser det begrænsningerne omkring de supplerende dagpenge nej løser forliget udfordringerne på arbejdsmarkedet hvor der er brug for et mere trygt dagpengesystem nej men løser forliget et midlertidigt problem for enkelte partier på christiansborg ja det gør det

er vi jo så forskellige i vores prioriteringer jeg ser det her forlig lidt som det udtryk som gamle sømænd brugte førhen

skulle have en hurtig overmaling så den kunne se lidt smart ud men inde bag den nye maling fortsatte rusten med at tære på skibet

tre tusind mennesker mistede jobbet sidste år

og halvtredstusind mennesker skiftede job det viser netop at danmarks dynamiske økonomi bygger på et fleksibelt arbejdsmarked men grundlaget for fleksibiliteten skal være tryghed og jeg synes at vi spænder buen for hårdt

lægges over på fleksibiliteten og det er vel og mærke i en situation hvor vi

set en helt ny undersøgelse fra aalborg universitet der viser at halvtreds procent af los medlemmer mener at den økonomiske tryghed i dagpengesystemet er for lav undersøgelsen viser også at en og fyrre procent af los medlemmer var utrygge ved deres situation

sagde at de var utrygge til i i to tusind og fjorten at være syv og tredive procent se det er udfordringen derfor kan man jo godt forstå at op mod tohundredetusind mennesker har søgt en privat lønforsikring det er udfordringerne og sivningen mod private lønforsikringer er jeg sikker på vil fortsætte væk fra det solidariske og over til det private og det løser aftalen heller ikke det er så på den baggrund at socialdemokraterne og

folkeparti lovede markante forbedringer i valgkampen

var billigt til salg dagpengeområdet har siden to tusind og ti bidraget med fire og en halv milliard

og siger at nu tilbagefører vi tre hundrede millioner sølle tre hundrede millioner til gengæld

og finde sig et job det bygger på spinsnak om at forliget har gjort det lettere ved at man har nedbragt antallet af karensdage fra otte til

man har bragt det op fra nul til tredje

dimittenderne rammes hårdt det bliver hårdt for

der bliver ramt af det men det bliver også hårdt for vores dagpengesystem otte ud af ti er i dag medlem af en a kasse

i gang med at save den gren over som dagpengesystemet hviler på

mindre og mindre attraktivt aftalen

her om dagpenge er de forspildte muligheders forlig grundtanken er fortsat den liberalistiske voodoo filosofi

bare skal gøre livet surt for de arbejdsløse og umuligt for kontanthjælpsmodtagerne

sf foreslår et dagpengesystem der giver tryghed ved at det gøres lettere at komme ind i en a kasse og sværere at blive smidt ud alle taler ved højtidelige lejligheder åh så pænt om den danske model nu kan man jo vise det i praksis ved at være med til at bygge et stærkt fundament for en af de søjler der bærer

den danske model nemlig et trygt dagpengesystem som er trygt både for de arbejdsløse og for de mennesker

venner og

at dansk folkeparti er og at de løb

sænke selskabsskatten

onde mennesker som synes man skal være efter folk på kontanthjælp det gjorde sf vel fordi man også mente at der skulle være et incitament for unge mennesker til at være i beskæftigelse

fanges i et kontanthjælpssystem og effekterne har også vist sig

bidraget til at antallet af unge mennesker på kontanthjælp er faldet at flere er kommet i beskæftigelse er det ikke en god ting er det ikke en god ting at når man laver ændringer blandt andet af ydelsesniveauerne

til at nogle mennesker kommer ind på arbejdsmarkedet får højere

delte og det gælder jo både i forhold til

ti reformen og i forhold til den aftale der blev indgået her i sidste uge uanset de politiske uenigheder

meget glad for at det med et meget vanskeligt udgangspunkt lykkedes for dagpengekommissionen at opnå denne meget høje grad af enighed om et nyt dagpengesystem og at det også efterfølgende er lykkedes regeringen at bringe anbefalingerne ind på christiansborg og få indgået en aftale som bygger bro hen over midten af dansk politik på samme vis som parterne har måttet strække sig

har de ansvarlige partier bag aftalen gjort det samme og jeg er glad for den aftale som nu foreligger det er min forhåbning at vi hermed har fået sat punktum for de midlertidige løsninger og at vi får den nødvendige ro

nu kan koncentrere os om udmøntningen og etableringen af det nye system så endnu en gang

er en det kan ministeren bekræfte

er at vi i årene fremover vil se

på grund af udløbet af de midlertidige ordninger vil blive modregnet og altså ikke vil kunne få kontanthjælp for eksempel fordi

fordi de har en ægtefælle som tjener ja

større muligheder for at mennesker som bliver ledige allerede kort tid efter at de er blevet ledige uden risici i dagpengesystemet kan tage forskellige typer af job job til lavere løn job i kortere tid uden at risikere at blive straffet for det i dagpengesystemet det er en rigtig god forbedring af den i forvejen aktive arbejdsmarkedspolitik i danmark i et forsikringssystem vil det jo altid være sådan at nogle falder ud vi kender garanteret alle sammen de skøn der er fra dagpengekommissionens side om at der også efter deres forslag hvis man følger dem vil være nogle tusinder der falder ud hvert år vort håb er at vi med den større forøgelse i dagpengesystemet nu

herre minister jeg tror ministeren selv har en udmærket pensionsordning fra sit tidligere job i danmarks arbejdsgiverforening og i øvrigt er sikret to års

eller bliver gået som minister

klasserne i danmark blevet endnu mere ulige fordelt

altså tre hundrede og fem og tredive om ugen der mister

stadig væk have femtentusinde og femhundrede personer der mister deres dagpengeret og næste år

den forbedring man vil indføre først træder i kraft i

opleve at syttentusinde og femhundrede mister deres dagpengeret

i dagpengesystemet er uændrede hvordan kan ministeren så stå her og sige at det her

fjernet med det nye dagpengesystem

fjerner risikoen for at man bliver sat ned i dagpenge hvis man tager job

fjerner de dagpengerettighedstab der er i dag hvis man tager job af kort varighed derfor er jeg overbevist om at når den her aftale

vil vi få et dagpengesystem der i sig selv

nu er den her aftale lukket det respekterer vi der er et politisk flertal bag men de udfordringer danmark

havner i en situation som den vi havnede i i nullerne

behovet for at udvise rettidig omhu er vel ikke forsvundet fordi man nu har lukket en politisk aftale

håndteret nu så vi får vendt den udvikling således at vi får øget den strukturelle beskæftigelse i danmark

ekstremt opmærksomme på vores matchningsproblemer

det vi uddanner os til danmark og det som offentlige og private arbejdsgivere har brug for af kompetencer det er en kæmpe udfordring som vi

hele trygheden som jo også er en del af det fleksible

en del af dagpengesystemet nemlig det at der er et system der rent faktisk samler folk op hvis de er så uheldige

for ganske mange folk er

i virkeligheden kan føre til et opgør med det fleksible arbejdsmarked som danmark jo er berømt for ude over hele verden

måske ikke den fagtop som i dag og har været med til at lave de

at der ikke længere er et system som samler folk op når de bliver ledige og som gør at de ikke nødvendigvis

side at sige at man har skabt forøget fleksibilitet når man har forøget utrygheden for den ene part i systemet nemlig den part der risikerer

arbejdsløshed og som derfor er nødt til at finde andre løsninger på det problem

aftrædelsesgodtgørelse og den slags ting krav man er

politiske afklaring jeg vil svare på et enkelt kritikpunkt fra socialdemokraternes ordfører herre leif lahn jensen der fremstillede det som om enhedslisten ikke vil anerkende at der er forbedringer i det forlig han har været med til at indgå det er ikke rigtigt hvilket også

af min ordførertale hvor jeg jo anerkendte at der er forbedringer i det

er enhedslisten modstander af at det er de ledige der selv skal finansiere disse forbedringer det er jo så det der er forskellen mellem vores partier ikke kun i det her

jeg er lidt ked af at ordførerne for forligspartierne ikke har villet forholde sig til en kendsgerning nemlig at de har handlet i strid med et løfte som de gav vælgerne jeg tror ikke at det gavner vælgernes tillid til det politiske system men det er jo disse partiers valg først og fremmest er jeg

vil cirka syttentusind mennesker årligt miste deres dagpengeret og

kun kunne nedbringe det tal til cirka femtentusind årligt tallene viser også at efterhånden som de midlertidige

yderligere tusinder miste forsørgelsen på grund af kontanthjælpsreglerne men i stedet for

opfatter jeg at man forsøger at stikke hovedet i busken og håbe på at det går over

det er tydeligt for enhver og derfor vil denne debat selvfølgelig fortsætte indtil der er skabt flertal for at gennemføre en dagpengereform der giver lønmodtagerne den tryghed de har brug for så opfatter jeg også at vi har fået en klar melding fra socialdemokraterne om at de står ved det forlig de har lavet det synes jeg er fair nok men så er min konklusion også at så har socialdemokraterne ikke nogen ambitioner om at gøre op med den dagpengereform som venstre konservative og dansk folkeparti vedtog i to tusind og ti og selv om de skulle få ambitioner om at rette op på den og skabe nogle reelle løsninger for de mange tusinde mennesker der allerede har mistet deres dagpengeret og de mange tusinde som følger efter så kan de ikke indfri ambitionerne fordi de har bundet sig til et forlig hvor venstre har vetoret

langt sværere at nå frem til et trygt og solidarisk dagpengesystem og give nogle reelle svar til de mange tusinde mennesker der bliver berørt og det synes vi er beklageligt men det ændrer jo ikke på at enhedslisten vil kæmpe videre og det er vi sikre på at rigtig mange fagforeninger og rigtig mange lønmodtagere også vil og modstanden mod vkos dagpengereform som jo stadig er gældende og indeholdt i det nye forlig vil vokse efterhånden som konsekvenserne melder sig

er glade for at vi har fundet en fælles platform med sf og alternativet i denne diskussion vel vidende at vi jo ikke nødvendigvis er enige om alt men det er trods alt et konkret resultat af dagens debat så tak til de to partier for det og

gøre noget for de her mennesker og det gør man

ville gå ind i nogle ting medmindre der kommer millioner og milliarder på bordet det drejer sig om at gå ind og lave en forhandling det drejer sig om åbent og ærligt at gå ind og se om man ikke kan forbedre forholdene for de her mennesker

heller ikke ved som sf gjorde det

lave en aftale med df som heller ikke holdt man gør det ved at gå med ind til bordet og kigge sine forhandlere og sine kollegaer i øjnene og lave en aftale som man kan være tilfreds med og det er vi

er der vetoret her eller er der ikke

dem der har læst aftaleteksten

at vi sammen vil følge udviklingen nøje vi har kigget hinanden i øjnene og

at hvis det viser sig at der er rigtig mange der falder ud

selvfølgelig kigge på det og vi socialdemokrater går altid ind til forhandlinger

konsekvenser som er utilsigtede som ikke virker så må vi selvfølgelig også ændre det og det kan man nu engang bedst når man

så et spørgsmål om hvem der har fået mest

joachim b olsen sagde at det var i en rød retning

blå retning altså tre hundrede

og beskæftigelsesvirkningen

otte hundrede og fyrre personer

sige at vi eller de liberale har fået mest ud af det jeg mener absolut godt vi kan se os selv i øjnene og sige at det her blev rigtig godt men det jeg vil sige er at jeg mener det er de arbejdsløse der får noget ud af det

ordføreren der

det har enhedslisten også gjort på nogle punkter jeg forstod så bare ikke det der kom da jeg var her sidst

set undrede sig over det med arbejdsmarkedsydelse og alle de der ting

milliarder op af lommen og det kom ikke til nogen

arbejdsløse så jeg ved ikke hvad det er for et ansvar enhedslisten så har taget

engang selv er stolte ved de ting de har været med til

sige jo selvfølgelig har enhedslisten taget ansvar men jeg

til fagbevægelsen jeg synes at har taget ansvar fagbevægelsen

gået ind i en forhandling og selvfølgelig prøvet at se om de kunne gøre det

det politiske ansvar bagefter så jeg synes at fagbevægelsen har gjort det ganske godt de har ikke helt forholdt sig til det som de blev bedt om men de gjorde

når lo og fagbevægelsen har sagt god for det her

enhedslisten alternativet

hvorfor det er blevet sådan nu hvor ordføreren er blevet medlem af folketinget for

forhandlingstaktik tilsiger vel at man bruger den styrke man har i forhandlingerne

man må sluge det undrer mig lidt at nogle af dem der sidder her fra enhedslisten i dag har været tillidsfolk

bidraget med og nu slår man sig

over at man har ført tre hundrede million

jeg mener bare er ambitionen virkelig ikke større end

at det egentlig er meget beskedent at man får lov at komme

skal måle et forlig på er vel resultatet og hvordan kan man dog nå frem til at det er noget at prale med at man har fået tre hundrede million

to tusind færre mennesker der falder ud men fortsat op mod tolvtusind der så rent faktisk mærker fornemmelsen af fem kolde tæer bagi

havde også lavet en dagpengereform i to tusind og ti

siddet på magten og havde skullet håndtere de udfordringer danmark stod over for på det tidspunkt det var jo også derfor at socialdemokratiet ikke ændrede dagpengereformen fra to tusind og ti da de selv fik magten og det er også derfor at de synes at det dybest set er en god idé at man har lavet en dagpengereform der cementerer reformen fra to tusind og ti det er jo sandheden og alt andet er bare støj som socialdemokratiet har brugt i deres valgkamp og i deres angreb på de borgerlige partier det kan enhver med et minimum af indsigt i dansk politik godt gennemskue

i to tusind og ti vi tabte det valg senere

tale i starten af dagen her

mennesker

det med kommissionen og nu har vi

jeg tror ordføreren er nødt til at kigge i en anden bibel end saxo banks for at finde de her faktaark

økonomi stod over for på det pågældende tidspunkt jeg kender godt historikken men sagen

i to tusind og ti var at man

haft regeringsmagten i over otte år og man var villig til at sige alt

man tog så delvis et ansvar da man kom i regering ved at løbe fra alle de valgløfter man havde givet men i synes grundlæggende at det her er en fornuftig reform

joachim b olsen

er ikke alene for fru helle thorning schmidt og andre har også

når vi har snakket om den her reform har de sagt indfasningen var for hård og indfasning betyder hvor lang tid det tager før vi skal være nede i bunden med to års dagpenge og en

noget om indholdet kun indfasning

have et klart svar ville i have været med til at gå hele vejen hvis der havde været et flertal i folketinget altså fire års dagpenge en halv års genoptjening

okay så må vi lave en lappeløsning det var slet ikke meningen at corydon ville

med til de lappeløsninger som det endte med vi ville

en grundlæggende ændring men det var der modstand imod jeg husker hvordan

samvirkes formand blev kaldt mørkemand af selv socialdemokrater ja han burde lade

at blande sig i den politiske diskussion sagde man dengang indtil alle kunne se at han havde ret jeg mener bare at det kan godt ske vi har råberetten nu men socialdemokraterne bruger hele deres ret til at skjule at de ikke vil være med til nogen reformer og at de føler sig godt tilpas sammen med df og venstre i et råddent

var også til lo kongres jeg gik derop alle tre dage selvfølgelig

skulle da have lov til at sige ting til mig

jeg har ikke ondt i skulderen fordi jeg fik masser af skulderklap men der var også mange der sagde at det

jeg har det godt med det for så længe vi kan hjælpe de arbejdsløse

kan gå hele vejen som enhedslisten vil for de vil have enten eller og ikke

midtimellem men der er jeg bare helt anderledes forhandlingsorienteret og

for fleksibilitet og mobilitet på arbejdsmarkedet

indsats handler om ansættelsesklausuler og det er det som det her lovforslag vi behandler her drejer sig om jeg anerkender at det i nogle tilfælde kan være nødvendigt for virksomheder at gøre brug af ansættelsesklausuler

bestemt være nødvendigt at holde på nogle særlige forretningshemmeligheder men samtidig vil jeg også gerne understrege at de skal bruges med forsigtighed det er for det første fordi ansættelsesklausuler rammer den enkelte medarbejder hårdt og ansættelsesklausuler hæmmer medarbejdere i at søge derhen hvor de kan få de bedste vilkår og den bedst mulige brug af deres viden derfor er det helt afgørende at klausulerne kun bruges når det er strengt nødvendigt for det andet kan klausulerne betyde et enormt spild af

og kompetencer som gør at medarbejderen bliver låst fast i en længere periode det spild går ud over de virksomheder der har brug for dygtige medarbejdere

ingen der kan være tjent med

vi nu behandler det her lovforslag der begrænser brugen af ansættelsesklausuler med det her

en begrænsning af konkurrence og kundeklausuler og et direkte forbud mod jobklausuler med nogle enkelte få undtagelser konkret

at klausuler skal indgås skriftligt at lønmodtagere har ret til kompensation og at klausulerne maksimalt må vare en år derudover betyder

at der fastsættes regler for hvad konsekvensen er ved misligholdelse af en ansættelsesklausul af enten arbejdsgiver eller lønmodtager

i det her lovforslag

baserer sig nemlig på en aftale mellem dansk arbejdsgiverforening og lo om regulering af ansættelsesklausuler

parter at fravige de nye regler ved indgåelse af kollektive aftaler det betyder at

i de brancher hvor det giver god mening for os at se er det et godt eksempel på hvorfor det danske arbejdsmarked fungerer så godt

med lovforslaget her sikrer vi bedre vilkår for lønmodtagere der skal have mulighed for at søge derhen hvor de kan få de bedste vilkår og samtidig låser vi ikke dygtig arbejdskraft og viden så virksomheder der har brug for det

det vil nemlig kun bremse innovation og vækst det sikrer alt sammen et mobilt og fleksibelt arbejdsmarked socialdemokraterne kan derfor støtte det her forslag og jeg har samtidig lovet at meddele at socialistisk

i den forbindelse er det vigtigt at sige at der var bred enighed om at der skulle være mere lempelige vilkår på arbejdsmarkedet og

næsten er alle partier der står bag det her

skal jeg ikke trætte nogen med at

selvfølgelig støtter det her forslag da det er en gammel aftale som vi

det handler jo grundlæggende om ny regulering af

vilkår for væksten i samfundet og skabe en højere

politisk aftale som arbejdsmarkedets parter efterfølgende har bidraget til at få gjort endnu bedre og

venstre ønsker at at fastholde

på den baggrund skal jeg meddele at venstre støtter det her lovforslag og jeg skal også

er den øverste kontrollant af bankerne lige pludselig var direktør ovre i finansrådet som er bankernes interesseorganisation her kunne man måske godt have tænkt sig at der var en eller

ansættelsesklausul der gjorde at sådan et skifte kunne man ikke foretage inden for

årrække der var trods alt meget god viden at slæbe med fra finanstilsynet

men for almindelige arbejdere lønmodtagere og funktionærer synes vi at det er

de nuværende ansættelsesklausuler er i vid udstrækning blevet misbrugt af arbejdsgiverne til at stavnsbinde stavnsbinde ansatte for eksempel en bogholder eller en almindelig funktionær fordi de jo er blevet truet med store erstatningskrav af deres arbejdsgivere på grund af ansættelsesklausulerne det er en slags stavnsbinding

år to tusind og femten det er noget man selv i landbruget er gået

det er absurd at for eksempel elleve procent af hkprivats medlemmer er omfattet af en ansættelsesklausul elleve procent er trods alt

med mange kunder ikke kan søge job i branchen hvis der er en klausul og det er efter vores mening helt absurd når bogholderen ikke kender til andet end indbetalingerne til banken lovforslaget har til formål at prøve at begrænse de her ulovlige klausuler og det skal da også siges at på

fordele ved det men det nye lovforslag løser efter vores mening ikke problemet som jeg før nævnte med

specielt for de timelønnede som jeg nævnte og derfor er lovforslaget også efter vores mening uambitiøst problemerne med lovforslag er følgende for det første er der stadig væk mulighed for virksomhederne for at lave ulovlige jobklausuler som forhindrer ansatte i at tage ansættelse i et andet firma uden at det koster en bøde eller en erstatning til de ansatte og for

er det omkostningsfrit for en arbejdsgiver at påtvinge lønmodtagere ulovlige konkurrence

ingen krav om at der løbende skal betales for at påtvinge lønmodtageren

en ansættelsesklausul det er først ved opsigelsen at der skal betales og det betyder at arbejdsgiveren

hvornår virksomheden fraskriver sig klausulen mens den ansatte ikke kan fraskrive sig klausulen

det hedder helt særlig betroet det er ikke defineret og det giver jo arbejdsgiverne frie fortolkningsmuligheder det betyder at der fortsat vil være mange helt almindelige ansatte som påtvinges de her stavnsbindingsregler

til at få klar besked om hvad helt særlig betroet

lagt op til at der etableres et hurtigtvirkende et hurtigtvirkende tvistløsningssystem det betyder at det nuværende meget langsomme system fortsætter så en afgørelse om ulovlige klausuler først er afgjort mange måneder efter at de anvendt

det er ikke godt nok efter vores mening og på den baggrund vil vi sige at enhedslisten er meget kritisk over for det der ligger her og vil opfordre regeringen til at lytte blandt andet til hks indvendinger således at de almindelige lønmodtageres rettigheder sikres ordentligt i loven når vi nu er i gang med at få rettet op på fejlene

udvalgsbehandlingen stille de fornødne ændringsforslag og tage stilling

først og fremmest fordi vi mener at løn og ansættelsesforhold er noget som alene arbejdsmarkedets parter skal tage sig af det gælder altså også på det her område fagbevægelsen havde et ønske om

det lyttede den tidligere regering til derefter satte arbejdsmarkedets parter sig så sammen

det store hele er blevet til det lovforslag vi behandler i dag men når det bliver fremlagt som om

er et udtryk for en frivillig aftale mellem arbejdsmarkedets parter

det altså forkert arbejdsmarkedets parter og i det her tilfælde arbejdsgiverne fik at vide

det er jo frivillighed med en pistol for panden

måneder efter medarbejderens fratræden aftaler om klausuler skal indgås skriftligt og kompensationsreglerne ændres

lønmodtageren kompenseres i forhold til hvor lang en periode klausulerne dækker vi ser det som positivt at man ønsker at begrænse brugen af ansættelsesklausuler og overordnet forbyde jobklausuler således at man sikrer lønmodtagernes bevægelighed og en større videndeling på arbejdsmarkedet til fordel for os alle sammen en høj mobilitet sikrer en større fleksibilitet på arbejdsmarkedet

kvalifikationerne finder derhen hvor de har størst værdi både for den enkelte lønmodtager og for samfundsøkonomien som sådan samtidig er vi i alternativet glade for et forslag der kan bidrage til at skabe bedre rammer om iværksætterkulturen i danmark idet denne fleksible bevægelighed og større videndeling giver mulighed for at tidligere medarbejdere med dyrebare erfaringer og viden

lettere kan opstå derved kan flere mennesker gå fra at tage et arbejde til at skabe et arbejde derfor støtter vi i alternativet forslaget og vi vil gerne anerkende det arbejde der er lagt forud for forslaget

nemlig ved udarbejdelsen af vækstpakken to tusind og fjorten samtidig

fra store fagforeninger i tidligere høringssvar at de har tilkendegivet at de ønsker et forbud mod ansættelsesklausuler

hvor vi var et rigtig stort

fremførte i debatten

arbejdstagerne men jo også til arbejdsgivere og samfundsøkonomi det er fortsat muligt

for virksomheder der har behov for det at beskytte egentlige forretningshemmeligheder

asymmetri fordi det er arbejdstageren der her er den

udsatte part og derfor

har vi haft det her politiske ønske om at regulere det

hvordan ansættelsesklausuler

alene med nogle mindre tekniske bemærkninger det er regeringens vurdering at lovforslaget understøtter balancen mellem lønmodtagernes virksomhedernes og samfundets interesser og samlet set vil det være med til at styrke produktiviteten i danske virksomheder balancen i lovforslaget er også kommet til udtryk idet arbejdsmarkedets parter i enighed har bidraget til den konkrete udmøntning af dette lovforslag

glad for at drøftelsen i dag har vist at lovforslaget kan opfylde de intentioner og ønsker som ligger i den politiske aftale og jeg ser frem til den videre

handler forslaget jo om at harmonisere investeringsreglerne for

og lønmodtagernes dyrtidsfond så de i højere grad ligner reglerne for forsikringsselskaber efter implementeringen af solvens

direktivet i fremtiden står det danske samfund jo over for en række massive omstillinger og det kræver naturligvis investeringer i arbejdspladser både i den offentlige og private sektor

kunne komme fra de her lønmodtagerfonde

lønmodtagernes dyrtidsfond muligheden for at investere i den danske infrastruktur og dermed vil de i fremtiden få chancen for at involvere sig i for eksempel

og lønmodtagernes dyrtidsfond ind i varmen det kræver nogle omstillinger som er indeholdt i det her lovforslag

at gennemføre ændringer i lovgivningen om

dyrtidsfond plus et antal mindre tekniske lovændringer andre steder eksempelvis en fritagelse for

hensyn til de økonomiske interesser i forbindelse med investeringer og fritagelse for tinglysningsafgiften på nul procent

i det her lovforslag er der også et nyt element sammenlignet med det daværende

fire og firs som blev fremsat før valget det handler om at

får udvidet sin mulighed for at tilbyde forsikringsydelser til visse udenlandske virksomheder via en udenlandsk dattervirksomhed jeg kan her meddele at

op om lovforslaget og jeg har også som sidste gang lovet at meddele at

at investere i at drive infrastruktur i lighed med andre forsikringsselskaber og

samme mulighed for at investere i datterselskaber

det hilser vi sådan set velkommen og

jeg skal også i denne omgang hilse fra det konservative

og ld ikke skal omfattes af lov om offentlighed i forvaltningen populært kaldet offentlighedsloven det er

meget forkert indskrænkning af borgernes mulighed for at få indsigt i de store pengetankes investeringspolitik vi har godt hørt

vækstfonden og sådan er det også i andre offentlige fonde og sådan er det selvfølgelig per definition i private investeringsselskaber men indtil nu har der jo været en udvidet mulighed for at få indsigt i hvordan

efter vores mening i stedet for at indskrænke det i

ld med henvisning til reglerne

det var bedre at man gik den anden vej og sagde at de muligheder der trods alt er i dag skal udvides til eksport kredit fonden til vækstfonden og finansiel stabilitet jeg jeg siger det

for eksempel i forhold til eksport kredit fonden

at få indsigt i hvordan man tilrettelægger sin investeringspolitik herunder tilrettelæggelse af investeringspolitikken på en måde som muligvis flytter arbejdspladser ud af danmark eksport kredit fonden har for eksempel aktivt gennem sin investeringspolitik modarbejdet at ting bliver produceret i danmark for eksempel inden for skibsområdet men i stedet bliver det produceret i andre lande med støtte fra eksport kredit fonden det er ret vigtigt synes vi da at lønmodtagerne kan få indsigt i hvordan deres penge bliver brugt og om de bruges til at modarbejde lønmodtagernes interesse i at der investeres i arbejdspladser her i landet men hver gang vi har forsøgt at få indsigt i det

vi blevet afvist med det at det er hemmeligt så det er meget afgørende for os at lovforslaget ændres på det her punkt og vi vil derfor som vi også gjorde det under behandlingen af lovforslaget i foråret to tusind og femten stille ændringsforslag om at det her punkt udgår og vores stilling til lovforslaget vil være meget betinget af hvordan det går

direktivet giver forsikringstagerne en større beskyttelse og tryghed derudover står vi over for mange omstillinger i samfundet herunder en masse offentlige investeringer med blandt andet den grønne omstilling håber vi dette kræver naturligvis investeringer som

ld ikke skal være udelukket fra at deltage i på lige fod med andre pensionsselskaber vi er dog uenige i det punkt om at

at sådan er det for vækstfonden for eksempel og andre offentlige fonde og selvfølgelig private investeringsselskaber men i det offentlige har der indtil videre været en udvidet mulighed for at få indsigt i tilrettelæggelsen af investeringer og det synes vi er hensigtsmæssigt og derfor

skal gælde hele vejen rundt her så jeg tror ikke jeg behøver at gøre det langt nu fuld opbakning

investeringsmuligheder der er tale om et lovforslag af meget teknisk karakter der hovedsagelig har betydning for atps

lovforslaget harmoniserer vi lov om

og ld med de regler der gælder for den øvrige pensionsbranche i øvrigt udvides den personkreds i

ld som skal leve op til egnetheds og hæderlighedskrav til også at omfatte nøglemedarbejdere og bestyrelsen i ld bliver underlagt regler om at den skal

der indføres med lovforslaget også mindre tekniske ændringer i momsloven jeg er glad for at vi gør noget for at give

det samme grundlag for investering som den øvrige pensionsbranche igen vil jeg takke for behandlingen af lovforslaget og

og udenlandske investeringsselskaber

opnår efterfølgende konkret når der søges om aktindsigt i de pågældende aktiviteter på basis af offentlighedsloven men det betyder som det er i dag at man ikke fra investorsiden når man indgår i forhandlinger om større komplekser

ikke pludselig kommer til den danske offentligheds

væsentligt ringere i forbindelse med større for eksempel internationale investeringer end

erfaringer der er gjort med loven de seneste år formålet er helt enkelt at få tilpasset arbejdsskadeordningen yderligere til det grønlandske samfund justeringerne sikrer at det bliver tydeligt at arbejdsskadesikringen er forpligtet til at erstatte den tilskadekomne borgers udgifter såfremt borgeren er sundhedssikret i grønland der bliver også givet hjemmel til at center for arbejdsskader kan lade eksterne rejsearrangører stå for rejser og ophold for tilskadekomne det er dog stadig forsikringsselskabet eller arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring der betaler

udgifterne

selvstyret og de selvforsikrede kommuner der selv betaler for behandling af egne sager der administreres af arbejdsskadestyrelsen og ankestyrelsen

at fastholde en klagefrist på seks uger i stedet for at ændre den til fire uger som man kender det i danmark begrundelsen er at der er en række bygder i grønland der kun får

og kan sende post en gang om ugen ligesom vejrforhold kan forsinke klagerens brev om anke yderligere det bør vi naturligvis tage højde for i lovgivningen da formålet med at justere loven er at den i højere grad tilpasses de særlige forhold i det grønlandske samfund er jeg glad for at det er blevet taget til efterretning i lovforslaget i socialdemokratiet hæfter vi os ved at der er opbakning til lovforslaget

som fra det grønlandske selvstyre og derfor kan socialdemokraterne også støtte forslaget

i to tusind og elleve tilrettelserne tilrettelserne er blandt andet en præcisering af tilskadekomne som er sygeforsikret i grønland et mere smidigt administrationsgrundlag for center for arbejdsskader samt nogle præciseringer og sproglige rettelser alt i alt er det jo som udgangspunkt altid fornuftigt at genoverveje gældende lovgivning

bedst muligt i dag står vi med et lovforslag som netop indeholder sådanne justeringer

justeringerne foreslås på baggrund

nærmere bestemt foreslås det som det jo også tidligere er nævnt at det præciseres i loven så det står klart at arbejdsskadesikringen er forpligtet erstatte udgifter til tilskadekomne samt at der indføres hjemmel til at lade eksterne rejsearrangører stå for rejser og ophold i forbindelse med lægeundersøgelser med videre i venstre mener vi at det er meget fornuftigt at foretage disse justeringer fordi de sikrer at

tilpasses det grønlandske samfund bedst muligt på den baggrund støtter venstre lovforslaget

at det konservative folkeparti ligeledes støtter

ønske om at bevare klagefristen på seks uger

sætte den op til seks uger og selv om der været debat om det synes vi det er fornuftigt at ministeren har lagt sig fast på de seks uger

det er meget positivt at tilskadekomnes dagpenge medmindre de tilskadekomne er blevet raske forinden skal udbetales lige til den dag hvor de får udbetalt erstatning for tab af erhvervsevne den regel vil vi meget gerne have overført til den danske sygedagpengelov

fornuftigt at lade rejsebureauer stå for at arrangere rejser og ophold for læger og tilskadekomne i forbindelse med undersøgelse og behandling vi er enige i at ressourcerne i center for

arbejdsskadesikring kan anvendes bedre end til at arrangere rejser og ophold det er også positivt at grønlands selvstyre skal være med til at fastsætte regler for behandlingen af klagesager en forudsætning for at vi kan støtte

og vi er derfor grundlæggende positivt stemt over for lovforslaget vi ser at det bygger på

ganske få høringssvar

afgivet i forhold til lovforslaget det der jo grundlæggende er hensigten med det er at gøre den

grønlandske arbejdsskadeordning mere tidssvarende og sætte den bedre i sync med det der er det grønlandske samfunds behov og dermed forbedre servicen og retssikkerheden

er et oplagt argument for liberal alliance

fremsatte forslag består som vi ser det udelukkende af tekniske ændringer og derfor kan vi

de her mindre tekniske justeringer som en række af de tidligere ordførere

af borgernes klagemulighed og klagefrist så den ikke forringes men at man som minimum fastholder den på de seks uger

ellers ville det have været i strid med de politiske hensigter om at sikre en en bedre integrering af

og de politiske hensigter i forhold til at forbedre servicen for borgerne

inuit ataqatigiit har dog med undren bemærket at

indtil den første oktober to tusind og tretten

det havde vi fremme dengang punktet blev behandlet i inatsisartut fordi vi

en opdatering af grønlandsk lovgivning er meget længe undervejs det har den konsekvens at lovgivningen i grønland også typisk forsinkes og derfor ikke bliver tidssvarende og det er vi nødt til at få rettet op på men

inuit ataqatigiit godkender forslagene i

der er tale om tekniske justeringer som vil integrere ordningen bedre i det grønlandske samfund jeg bemærker at beskæftigelsesministeren har lyttet til anbefalingerne om at bevare klagefristen på seks uger i grønland idet man i grønland har et mere spredt bosætningsmønster hvilket til tider medfører infrastruktuelle udfordringer jeg bemærker at staten selvstyret og selvforsikrende kommuner skal betale for center for arbejdsskaders administration af sager der vedrører ansatte i staten selvstyret eller kommunerne

frisørpriser og andre sager sådan mere kulørte ende og det har ofte været de her kulørte sager der har fyldt

må vi konstatere der interesserer de danske medier det skal helst være i den kulørte ende selv om det virkeligheden ikke er særlig repræsentativt for de sager

egentlig det er fint at vi har den her debat hvor vi også får sat fokus på det vigtige arbejde

handler jo først og fremmest om reelle diskriminationssager på arbejdsmarkedet i nattelivet eller andre steder

det arbejde der skal styrkes med det her lovforslag fra socialdemokratiets side er vi glade for at

bred enighed med en lang række andre partier om at ligebehandlingsnævnet skal styrkes det er en vigtig institution hvor man som borger kan gå hen hvis man oplever diskrimination vel at mærke uden at skulle have penge op af lommen

så alle har mulighed for at få deres sag behandlet sag behandlet også selv om man ikke har penge på lommen vi er glade for at

når man klager til ligebehandlingsnævnet skal have en retlig interesse i sagen det sikrer at man ikke bare kan sidde derhjemme i sofaen og blive forarget på andres vegne og så på den baggrund indgive en klage jeg tror også at det betyder at vi vil få sorteret flere sager fra i den mere kulørte ende som jeg startede med at nævne ligesom det også

hvor der er en fast praksis så er der de principielle sager og sager som det kan være svært at få frem som enkeltperson et eksempel på det kunne være og det

de her særregler for mandlige pædagoger

at passe deres job

et vigtigt fremskridt at institut for menneskerettigheder

det her lovforslag vil få kompetence til at indbringe den type sager og andre diskriminationssager

diskuterede det her i folketingssalen vi

er en konsekvens af en bred aftale mellem folketingets partier indgået i september to tusind og femten nemlig aftale om en målretning af ligebehandlingsnævnets arbejde med aftalen og nu også med lovforslaget skal ligebehandlingsnævnets arbejde målrettes og fokuseres på reelle ligestillingsmæssige problematikker og det giver god mening for vi har set eksempler på som jeg mener man med rette kan sætte spørgsmålstegn ved

hører hjemme i regi af ligebehandlingsnævnet lad mig komme med et par eksempler mænds adgang til strikkefestivaler forskellige priser på klipning hos frisører kvindeetager på hoteller eller kønsdefineret entré til swingerklubber ja eksemplerne er mange ligestilling for os i venstre er en friheds og

rettighedskamp og handler ikke om at mænd og kvinder skal være ens ligestilling handler om at alle får lige rettigheder derfor glæder det mig også når for eksempel kvinfo tager initiativer og inviterer til arrangementer og aktiviteter som på forskellig vis kan styrke etniske minoriteters minoritetspigers muligheder det er et svært ord vi oplever desværre hændelser hvor mennesker diskrimineres på grund

etnicitet og det er for mig at se af langt større alvor end for eksempel prisforskelle på herre

det er netop i diskriminationssager at ligebehandlingsnævnet kan gøre en særlig forskel tilbage i to tusind og ni var baggrunden for at oprette ligebehandlingsnævnet at forbedre klagemulighederne i sager om forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet og at skabe en mere ensartet adgang til at få behandlet klager dermed samlede man alle sager om forskelsbehandling under et og interessen for at klage til ligebehandlingsnævnet er intakt mens nævnet modtog en hundrede og fire og halvfems sager i to tusind og ni ja så var det tre hundrede og halvtreds i to tusind og fjorten fremover skal ligebehandlingsnævnet kun behandle en klage hvis den person der klager har en individuel og en aktuel interesse i en konkret sag det vil sige at vedkommende

være berørt man skal altså selv have været i swingerklubben eller deltaget i strikkefestivalen for nu at holde fast i de eksempler fra venstres side har vi et politisk ønske om at der ses på muligheden for at indføre en regel om gebyr for at klage til nævnet

vi tror på at et mindre gebyr vil have en præventiv effekt i forhold til hvilken type klager

nævnet modtager når ordningen som vi i øvrigt bakker op om skal evalueres om to år vil det være naturligt at man til den tid tager sagen op om et eventuelt gebyr til fornyet overvejelse lovforslaget indebærer sidst men ikke mindst ændringer således at et medlem af ligebehandlingsnævnets formandskab skal kunne træffe afgørelse i sager hvor der allerede er etableret en fast praksis det betyder at der fremover vil blive prioriteret ressourcer til de mest komplicerede sager i stedet for at bruge kræfter på sager af mere bagatelagtig karakter som noget helt nyt får institut for menneskerettigheder mulighed for at indbringe sager for ligebehandlingsnævnet det handler især om sager som kan have almindelig offentlig interesse i forhold til ulovlig forskelsbehandling men hvor ingen borger endnu har rejst sagen også det er et positivt og vigtigt skridt på den baggrund støtter

meget uenig med med venstre og i venstres ambitioner om at indføre mere brugerbetaling

venstre og regeringen at det skal koste at klage til ligebehandlingsnævnet jeg er tilfreds med

i sin ordførertale at det vil begrænse antallet af

og det kan jo være noget bekymrende

er det egentlig der bliver begrænset er det dem der har mange penge

fem hundrede kroner ud af det månedlige budget tage

der afholder dem fra at klage kan venstre ikke se det problematiske i at der er en del af befolkningen som vi afholder fra at bruge

ligebehandlingsnævnets arbejde alvorligt og at man giver dem mulighed for

vi er her i folketingssalen i dag

for at give ligebehandlingsnævnet mulighed for at behandle reelle sager og ikke sager som har mindre

at ligebehandlingen skal opprioriteres vores tilgang til ligebehandling begrænser sig ikke kun til nævnet men også til alle andre områder i samfundet det gælder socialt økonomisk boligmæssigt mediemæssigt

i danmark har vi hverken lige løn eller er fri for forskelsbehandling

det fremsatte lovforslag om ændring af ligebehandlingsnævnet er et skridt i den rigtige retning med dette lovforslag ændres kravet for at kunne indgive en klage det er en person som har en individuel aktuel og konkret interesse som har mulighed for dette det vil styrke nævnets afgørelser som retningsgivende det er godt at ligebehandlingsnævnet fokuserer på reelle ligestillingsmæssige problemstillinger frem for bagateller

af kuriøs karakter det vil klart styrke nævnets afgørelser som vigtige det er samtidig også vigtigt at institut for menneskerettigheder får kompetence til at indbringe sager af principiel karakter og almindelig offentlig interesse for ligebehandlingsnævnet det sikrer to vigtige ting dels at sager som det enkelte offer for

som er vigtige for offentligheden bliver rejst og dels at større principielle sager

er dog samtidig afgørende at det sikres at institut for menneskerettigheder har de nødvendige midler til også at kunne varetage denne opgave der har været sager om mænd som ikke må skifte bleer i vuggestuen og der har været sager om hvid hjemmehjælp det er vigtige principielle sager så derfor er jeg også glad for at vi har fået overbevist ministeren om at give instituttet mulighed for at tage sagerne op jeg synes samtidig det er godt at ministeren i høringsnotatet understreger at der også fremover skal være mulighed for at rette generelle forespørgsler til ligebehandlingsnævnet en mulighed som rigtig mange fagforeninger bruger når det gælder de administrative forenklinger

vi enige i at der kan træffes formandsafgørelser i sagstyper hvor der er lavet en klar fast praksis enten ved domstolene eller i nævnet altså afgørelser af lignende karakter

oprindelig afledt af en debat

og i starten og femten om netop ligebehandlingsnævnets virke og det var som tidligere har været nævnt en debat som var præget af mange kulørte sager jeg vil ikke trætte salen med at remse dem op igen

men det var også en debat som vi i høj grad engagerede os i det var vel i virkeligheden os der begyndte at sætte spørgsmålstegn ved

ligebehandlingsnævnets håndtering af klager i kølvandet på den række af sager som var beskrevet i pressen som vi tillige fremførte

førstebehandling er vi i liberal

af den holdning at den model man har skabt ikke nødvendigvis lige er den model vi ville have

men vi anerkender dog at man faktisk ønsker at gøre noget for at ændre ved nævnets virke og ved indsatsen over for forskelsbehandling der skal ikke herske nogen tvivl om at ulovlig forskelsbehandling er helt uacceptabelt

vi derfor er enige i og hilser velkommen at man forsøger at styrke indsatsen

været i en situation hvor det dog har været lidt uigennemskueligt

behandle sager rigidt og på baggrund af klager fra

generer nogle mennesker i deres almindelige daglige virke i forsøget på at drive en forretning arrangere

en strikkefestival eller udvikle specifikke produkter

i den sammenhæng svært at finde en egentlig forurettet

er dette nævns opgave

interesser og retssikkerhed der hvor de faktisk er blevet diskrimineret eller krænket der hvor de står i en situation hvor de føler at de gerne vil gøre noget eller ikke har mulighed for at gøre noget ved den diskrimination eller den krænkelse de

deres køn religion etnicitet seksualitet eller hvad det nu måtte være men det er vigtigt at vi får kigget på mængden og karakteren af de klagesager der kommer ind i nævnet og måden de bliver behandlet på det er altså desværre ikke nok bare at føle sig krænket eller

kan være en reel oplevelse for borgeren er der nødt til at være

konventionsmæssig forstand at operere på vi mener derfor at vi i det kommende

defineret diskrimination således at vi også får både motiv og handling indarbejdet i de nuværende definitioner dette princip kender vi jo også fra andre dele af

der er intet der reelt adskiller dette område fra andre i retslig henseende der kan gives mange eksempler på rigtig diskrimination

vi kan tage apartheid hvor man havde to bænke

men i og med at den ene var forbeholdt hvide og den anden forbeholdt sorte så var der naturligvis en reel diskrimination

et andet eksempel er fra nutidens danmark

der ikke er tale om diskrimination

måske i virkeligheden tale om en praksis eller en sædvane hvor man har indrettet sin forretning i forhold til en given kundegruppe og et givent segment og spørgsmålet var jo i virkeligheden om der var en forurettet eller om den pågældende ikke bare kunne

det handlede sådan set ikke om at frisøren ville nedgøre kvinder stille dem ringere sætte dem bagest i køen eller diskriminere dem der var blot sket en produkttilpasning strikkefestivalen er jo bare endnu et af de mange eksempler hvor man kan sætte spørgsmålstegn ved

virkede jo som en medmenneskelig tilpasning

synliggøre den føromtalte bagatelgrænse

sidst men ikke mindst ser vi frem til at vi i udvalgsarbejdet får klarhed over de

vores opfattelse manglende definitioner

meddele at vi støtter op om lovforslaget

faglig vurdering af hvilke klager der er relevante og hvilke der er irrelevante når venstre og liberal alliance slår sig op på at der skal være brugerbetaling

til at sortere i hvem der har penge

kan liberal alliance på trods af hvem der nu støtter jer

i forhold til det aktuelle lovforslag

aftale der allerede er blevet indgået mellem mellem alle folketingets partier og derfor er det åbenlyst at alternativet også støtter det her lovforslag

det element i lovforslaget som gør at institut for menneskerettigheder nu får en kompetence til

kunne fremlægge sager for nævnet som har en principiel interesse eller som er på vegne af en større gruppe jeg jeg har lyst til at knytte en enkelt kommentar

blev fremsat under den tidligere regering at hensigten var at minimere kan man sige bagatelsager i nævnet og jeg tror endda at den tidligere beskæftigelsesminister henrik dam kristensen sagde at man skulle minimere antallet af pjattede sager og til det synes jeg det er vigtigt at anføre at det her lovforslag

på om man som borger har ret

indbringe en sag fordi den har en principiel interesse eller en individuel og aktuel interesse og det er jo

at fremadrettet fremadrettet skal det være sådan at man skal have en individuel eller aktuel interesse i en sag det støtter vi jo

kan sige noget om bagatelgrænsen i en sag borgeren har jo stadig ret til at indbringe den sag som for borgeren er aktuel eller individuel og relevant

det er rigtig vigtigt at vi ikke sender et politisk signal om hvad vi mener er bagatelsager og hvad der ikke er bagatelsager for den enkelte borger

i det øjeblik vedkommende oplever sig krænket

hvis man ville have sat en bagatelgrænse

ville man måske skulle have indført en passus i det her lovforslag som sagde noget om at det skulle være af væsentlig ulempe for eksempel for borgeren

som man jo gør i den europæiske menneskerettighedsdomstol det har man valgt ikke at gøre her og det har vi det helt fint med jeg anfører det bare fordi jeg synes det er vigtigt at vi ikke sender et politisk signal om at vi skal gøre os kloge på graden af bagateller eller pjattede sager

så vil jeg bare til sidst sige at

er vi i alternativet meget tilfredse med at det stadig væk er gratis for borgerne at indbringe sager og vi kommer aldrig til at stemme for at det skulle koste noget

ligebehandlingsnævnets arbejde men i høj grad også om at give institut for menneskerettigheder mulighed for proaktivt

tage sager op det har vi arbejdet for i endda mange mange år i radikale venstre så jeg er rigtig glad for at det

hele ligebehandlingsarbejdet derfor fuld opbakning fra

og i øvrigt kaster de et noget uheldigt lys over hele ligestillingsdebatten som jeg tror i virkeligheden skader synet på ligestilling i danmark jeg har mødt mange som har spurgt mig er der virkelig ikke større problemer og jo det er der så derfor er det ærgerligt at de her sager

lov til at fylde så meget

gik vi aktivt ind i forhandlingerne vi kan godt støtte det

men det skal ikke være nogen hemmelighed at vi også gerne havde set at enkelte elementer

eksempelvis så vi gerne at man betalte et gebyr for at klage som naturligvis skulle refunderes hvis man fik medhold i sin klage

være stort formålet er ikke

få flere penge i statskassen formålet er derimod at sikre at folk tænker sig om en ekstra gang før de sætter hele klageprocessen i gang det koster også offentlige midler der findes jo allerede i dag andre offentlige klagenævn hvor det også er tilfældet at man

et gebyr for at sikre at det er de rigtige sager der behandles og så

skal få lov til at uddybe hvad det er for nogle sager men

det gør vi i et eller andet omfang

det er derfor også en genfremsættelse af det lovforslag der blev fremsat og førstebehandlet inden det bortfaldt som følge af folketingsvalgets udskrivelse formålet med lovforslaget er jo at give ligebehandlingsnævnet bedre muligheder for

fokus på reelle ligestillingsmæssige problemer og med lovforslaget skal nævnet således kun behandle en klage hvis klageren har en individuel og aktuel interesse i en konkret sag med lovforslaget gøres ligebehandlingsnævnets arbejde mere målrettet regeringen havde også gerne set at vi kunne

et skridt videre og have indført en betalingsordning for at klage til nævnet men det har der ikke været opbakning til i dette forløb de nye regler skal som bekendt evalueres om to år og hvis det viser sig at lovændringen ikke har den ønskede effekt vil vi fra regeringens side mene at det vil være naturligt igen

et bedre redskab til at bekæmpe diskrimination

allerede nu være lidt bekymret for at man får sorteret de forkerte fra nemlig dem som ikke har fem hundrede kroner parat til at kaste efter en klage

har en god sag og er blevet diskrimineret enten på arbejdsmarkedet eller i nattelivet

man får ret i sin klage og et gebyr skal altid i givet fald være på et niveau så det ikke

økonomiske grunde fra at klage men alene sikrer at der bliver tænkt inden der bliver klaget og vi skal være opmærksomme på at intet er gratis det en klager ikke selv betaler betaler